i dag er der følgende anmeldelser finn sørensen

pia adelsteen og simon emil ammitzbøll hasteforespørgsel

morten marinus marlene borst hansen lisbeth bech poulsen lars dohn leif mikkelsen og mike legarth forespørgsel

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som

vi skal diskutere her har to elementer for det første

forslaget den såkaldte refleksionsperiode for ofre for menneskehandel fra

hundrede og tyve dage for det andet

lovforslaget øgede muligheder for fortsat opholdstilladelse til familiesammenførte personer der udsættes for vold i hjemmet jeg vil starte med den del der vedrører menneskehandel i venstre er vi positive over for at styrke beskyttelsen af ofre for menneskehandel

det er også årsagen til at vi støtter op om de tyve dages ekstra refleksionsperiode vi støtter også

om en midlertidig opholdstilladelse for ofre for menneskehandel af efterforsknings og

hensyn så de to elementer af lovforslaget bakker vi altså op derimod er vi mere betænkelige ved lovforslagets andet element om ændring af reglerne for opholdstilladelse for familiesammenførte allerede i dag indeholder udlændingeloven en

undtagelsesbestemmelse der giver mulighed for at volds og misbrugsepisoder medtages i afgørelsen om inddragelsen af opholdstilladelser som det beskrives i lovforslaget

at opholdstilladelsen som udgangspunkt bortfalder hvis samlivet ophører inden for to år efter at personen har fået lovligt ophold her i danmark med forslaget ønsker regeringen

at det fremover ikke skal tillægges betydning om en udlænding kun har opholdt sig i landet i kortere tid hvis samlivet ophører på grund af vold jeg forstår godt regeringens intentioner med forslaget for ingen mennesker skal være i et voldeligt forhold og det er afskyeligt hvis en voldelig partner bruger opholdstilladelsen som pression men i venstre

helt sikre på at den løsning som regeringen har valgt er den rigtige for som forslaget ligger her

for incitament til at få de for eksempel voldelige mænd dømt for de overgreb de har begået det mener vi i venstre er helt afgørende altså

anden måde får skabt et system hvor vi sikrer os at der sker anmeldelse og at der fældes dom så manden

kan hente en ny kone herop fra udlandet

udsat for den samme behandling det så vi gerne at regeringen adresserede i lovforslaget derudover

for at få uddybet de udtalelser som justitsministeren er kommet med i pressen hvor ministeren har udtalt og det her er et citat på den ene side vil vi

gerne skærme kvinderne bedre af på den anden side skal vi også passe på at det ikke bliver muligt at misbruge den her regel for at få opholdstilladelse

heller ikke nævner i lovforslaget misbrugsproblemet det nævnes ikke med et eneste ord andet end i den artikel som jeg henviser til fra politiken ministeren siger at vi skal passe på men ministeren siger

det vil vi gerne have uddybet

vi altså ikke støtte den del af forslaget der vedrører reglerne om opholdstilladelse på den baggrund og i lyset af at lovforslagets to elementer med menneskehandel på den ene side

vi anmode om at få lovforslaget delt op i to og så må vi under udvalgsbehandlingen se nærmere på de reservationer

så er det fru trine bramsen som socialdemokratisk ordfører

og ni og tyve udmønter vi den del af regeringsgrundlaget der vedrører beskyttelse af ofre for menneskehandel for os socialdemokrater er det vigtigt at der sættes kraftigt ind over for den menneskefjendske form for kriminalitet

desværre fortsat kyniske bagmænd der begår organiseret kriminalitet der indebærer menneskehandel især med kvinder inden for sexindustrien det er lige så forkasteligt som det desværre er profitabelt for bagmændene

lovforslaget styrker vi derfor indsatsen over for menneskehandel med særlig fokus på ofrene dermed sikrer

for det første at vi tager os ordentligt af de mennesker der

indeholder det her lovforslag en udvidelse af den såkaldte refleksionsperiode fra hundrede dage til en hundrede og tyve dage i refleksionsperioden

tilbydes ofre for menneskehandel en særlig indsats det kan være i form af sundhedsbistand psykologhjælp eller en social indsats formålet med refleksionsperioden er at give ofrene for menneskehandel mulighed for

som de skal hjem til derudover foreslås

det at det bliver muligt at give midlertidig opholdstilladelse til ofre for menneskehandel og andre kriminelle forhold med henblik på at de samarbejder med politiet i forhold til efterforskning og retsforfølgelse af bagmændene

faktisk normal praksis i dag men der er brug for en udtrykkelig tydeliggørelse i lovgivningen som altså foreslås med dette forslag

midlertidige opholdstilladelse giver politiet og andre myndigheder langt bedre mulighed for at indhente vigtige oplysninger og vidneudsagn der kan vise sig afgørende for

forslaget indeholder også ændringer for de udlændinge der lever i et voldeligt ægteskab vi har desværre set tilfælde hvor udlændinge er blevet

fastholdes i voldelige forhold fordi de

miste deres opholdstilladelse hvis de forlader den voldelige ægtefælle det er naturligvis en fuldstændig uholdbar situation at sætte mennesker i i den nuværende lovgivning er

udlændinge der ophører med samlivet med en voldelig ægtefælle

skal søge om at opretholde deres opholdstilladelse myndighederne skal allerede i dag tage hensyn til om vedkommende har været udsat for vold eller overgreb

vedkommende har opholdt sig i danmark

bedre rammer for alle udlændinge

der oplever en voldelig ægtefælle skal det fremover ikke have nogen betydning

derimod vil udlændingens vilje og evne

indgå i bedømmelsen det vil altså være sådan fremover med det her lovforslag at der bliver taget hensyn til hvordan den enkelte

for vold eller overgreb

til gavn for ofre for menneskehandel og udlændinge der lever i voldelige forhold det

herre martin henriksen som

er vi optaget af at fange bagmændene og sikre ofrene for menneskehandel de bedst mulige betingelser for et så godt liv som muligt fremadrettet

også med i handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel og vi arbejder gerne videre med området

men vi vil gerne se på om vi kan blive bedre til at hjælpe ofrene i hjemlandet eller i nærområdet jeg stiller mig tvivlende over for hvorvidt ændringerne vil gøre den store forskel

eksempel ikke at regeringen bruger tid og kræfter på at foreslå at handlede kvinder skal kunne tildeles en midlertidig opholdstilladelse af hensyn til politiets efterforskning når man allerede kan det i dag jeg så hellere at regeringen brugte tid på at udvikle samarbejdet med de organisationer for eksempel kirkernes integrations tjeneste som kan hjælpe kvinderne til en forbedret tilværelse i deres hjemlande i forhold til delen om familiesammenføringsreglerne og ophold til voldsramte kvinder er der i dag mulighed for at voldsramte kvinder og mænd for den sags skyld kan få opholdstilladelse i danmark hvis de bliver skilt fra en voldelig ægtefælle

at der i særlige tilfælde kan tildeles opholdstilladelse også selv om den pågældende udlænding har opholdt sig i danmark i mindre end to år derfor virker det ikke umiddelbart logisk når regeringens argument for at ville indføre ny lovgivning er at voldsramte udlændinge skal kunne få tildelt ophold inden der er gået to år altså når man allerede kan det

at de nuværende regler er for stramme

i dansk folkeparti ikke enige reglerne som vi kender dem kan naturligvis bringe enkeltpersoner i en vanskelig situation

i sidste ende vil afgørelsen i høj grad være afhængig af et skøn og en vurdering fra myndighedernes side men det kan man aldrig løse fuldt og helt og de nye regler ændrer heller ikke på at i sidste ende vil en stor del af afgørelsen fortsat afhænge af et konkret skøn fra myndighedernes side alt i alt er

og fordi der ikke er fuld klarhed over hvilken effekt det samlede lovforslag vil få

i udvalgsbehandlingen søge at få afdækket den usikkerhed som vi ser i lovforslaget

stiller vi som sagt en række spørgsmål

hvor vidtrækkende de nye ændringer er synes jeg ikke fremgår fuldstændig klart af lovforslaget ligesom

så i hvert fald meget glad for det er nemlig den del der skal give bedre beskyttelse til ofre for menneskehandel

udvides refleksionsperioden her i danmark fra hundrede

hundrede og tyve dage i den periode tages der hånd

tilbydes sundhed og psykologhjælp og hjemrejsen forberedes på ordentlig vis derudover udvides også reintegrationsforløbet og den dertil hørende støtte i hjemlandet fra tre til seks måneder begge dele er forbedringer som radikale venstre glæder sig over den anden del af lovforslaget omhandler også en sårbar gruppe nemlig familiesammenførte udsat for partnervold her ophæves den to årige periode hvor den familiesammenførte ved skilsmisse normalt ikke kan beholde sin opholdstilladelse for kan man forestille sig noget mere krænkende end at være udsat for vold og være nødt til at vente mindst to år for

ikke at være absolut helt sikker på at blive smidt ud af danmark hvis man går til myndighederne der vil selvfølgelig fortsat være integrationskrav til den familiesammenførte og det vil som det også blev sagt af

ordfører være en individuel vurdering

skilsmisse ønsker at beholde sin opholdstilladelse men radikale venstre er glade for den forbedrede situation der trods alt

den her ændring fælles for de to grupper som lovforslaget vedrører er at det ofte er mennesker der lever på kanten

lovforslag vi behandler i dag er jo blandt andet en

konsekvens af den finanslovsaftale som regeringen og enhedslisten har indgået vi lavede i den forbindelse en

aftale der har til formål at sikre bedre forhold for handlede personer aftalen betyder

at de handlede personers refleksionsperiode det vil sige den periode

udvides fra hundrede dage til en hundrede og tyve dage og at reintegrationsperioden det vil sige den periode hvor danmark hjælper de handlede personer med at etablere et liv i hjemlandet udvides fra tre

øge deres mulighed for at hjælpe de handlede kvinder i den periode hvor de er frihedsberøvede her i danmark det betyder konkret at den handlede skal tilbydes en længere samtale end i dag og daglige besøg formålet med den ordning er jo altså at skabe den nødvendige tillid mellem center mod menneskehandel og de handlede personer i den forbindelse har vi også aftalt med regeringen at

udlændingestyrelsens afgørelse om hvorvidt der er tale om en handlet person eller ej som altovervejende hovedregel skal træffes inden tre dage og at styrelsens statistiksystem ændres sådan at det

hvor længe ofre for menneskehandel sidder frihedsberøvet vi har i øvrigt også aftalt en kampagne mod menneskehandel i to tusind og tretten

med særlig fokus på efterspørgslen der er ikke nogen tvivl om at de tiltag som jeg har nævnt her

forbedre vilkårene for handlede personer her i danmark der er samtidig heller ikke nogen tvivl om at stod det til enhedslisten skulle der gøres meget mere altså i det sekund man overhovedet får mistanke om at en mand eller kvinde er handlet skal de efter vores opfattelse ud af fængslet

har været udsat for menneskehandel i i danske

refleksionsperioden burde være betydelig længere end de en hundrede og tyve dage og vi mener også at handlede personer skal tilbydes ophold uanset om de vidner mod deres bagmænd eller ej og både kvinderådet kvinfo reden røde kors og socialrådgiverne påpeger i præcis det her behov for en længere refleksionsperiode

mig at spørge ministeren hvorfor man ikke har valgt at følge institut for menneskerettigheders anbefaling om at skrive ind i loven at der skal gives opholdstilladelse til et offer for menneskehandel hvis myndighederne finder det nødvendigt at den pågældende bliver i landet på grund af vedkommendes

at man ikke vælger at følge institut for menneskerettigheders anbefaling om at forholdet til europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel bør beskrives i lovforslaget

ministeren kan svare på det når ministeren kommer på talerstolen

ikke nogen tvivl om at de her forslag er en klar forbedring af de handlede personers situation lovforslagets anden del handler jo altså om at give voldsramte kvinder det kan også være mænd men det er nu hovedsagelig kvinder bedre mulighed for at få opholdstilladelse og det har enhedslisten kæmpet for i årevis

risikerer man jo altså at fastholde kvinder i voldelige ægteskaber i årevis og at vko

aldrig tog sig sammen til at gøre noget ved det her problem

med andre ord er intentionen i det her forslag god og nødvendig men for der er et men vi er vældig bekymrede for den del af forslaget der går ud på at kvinderne skal have udvist vilje og

en en lang række af høringsparterne også peger på og det er blandt andet danner institut for menneskerettigheder kvinderådet rådet for etniske minoriteter er kvinder der udsættes for vold ofte voldsomt isolerede altså overskuddet til at lære dansk og finde et arbejde

skal bekymre sig om om man nu får bank eller for den sags skyld om ens børn

skal indgå i vurderingen hvis udlændingens integration har været vanskeliggjort af ægtefællens eller samleverens

forbud herimod indespærring i hjemmet eller lignende men lige nu kan vi jo kun gætte på hvad det forbehold kommer til at betyde i i praksis så derfor vil enhedslisten også stille spørgsmål til ministeren om hvordan det her forbehold skal

at den voldelige ægtefælle spærrer sin partner inde

kan være umuligt at finde ressourcer til at beskæftige sig med andet end

om at kvinderne skal have udvist vilje og evne til integration

bekymrede for om man laver en lov som på papiret ser god ud men som i praksis ikke kommer til at betyde den

simon emil ammitzbøll som liberal alliances ordfører

tak for det det er jo efterhånden blevet gennemgået at dette lovforslag indeholder to elementer noget der omhandler menneskehandel og noget der handler om vold i ægteskaber hvoraf den ene er blevet familiesammenført til danmark den første del hvor man

beskæftiger sig med menneskehandel og hvor man øger refleksionsperioden fra hundrede

bestemmelse om at udlændingestyrelsen kan give midlertidig opholdstilladelse til blandt andet ofre for menneskehandel

kan liberal alliance bakke fuldstændig

forfærdelige forbrydelser der overhovedet findes i forhold til den anden del

vold i de

også sige at vi er positive over for det element at man altså vil gøre noget for at hjælpe de mennesker som er udsat for partnervold eller vold mod børnene det er jo også grove forbrydelser og det er selvfølgelig

at vi er på ofrenes side og ikke på forbrydernes side ej heller i dette spørgsmål

at vi kommer mere ind på det i udvalgsbehandlingen jeg kan høre at der er flere der har nævnt at de vil stille

så må ministeren jo komme op og svare

som et minimum altså kan man her i to dage fire dage seks dage otte dage

lidt mere er det her med retssikkerheden for den der bliver beskyldt

det er jo fint nok at man siger at det

jeg er ganske sikker på at der også vil findes tilfælde hvor der er begået vold uden

men når nu det kan være

socialrådgiver eller alle mulige forskellige folk som ligesom kan sige at der er tegn på

jeg forstår godt det med en skadestue

der så står i papirerne om en mand

som ikke er dømt for noget som helst

hvert fald stemplet

gerne spørge ind til når vi kommer til udvalgsbehandlingen men hvis ministeren kan svare nu skal han selvfølgelig

jeg holder talen på vegne af vores retsordfører hr tom behnke

er ganske fornuftigt med en tydeliggørelse i udlændingeloven af at der kan gives midlertidig opholdstilladelse til en udlænding hvis tilstedeværelse her i landet er påkrævet af efterforskningsmæssige eller retsforfølgningsmæssige hensyn og det er vigtigt at sætte hårdt ind imod menneskehandel

til gengæld ikke støtte den del af forslaget der giver mulighed for

få opholdstilladelse hvis man på grund af vold i samlivsforholdet afbryder forholdet før man har opholdt sig her i landet i to år der hersker ingen tvivl om at vi naturligvis tager afstand fra vold

straffes men vold i samlivsforholdet skal ikke i sig selv give opholdstilladelse det skal selvfølgelig være muligt at give opholdstilladelse hvis hjemsendelse ikke kan lade sig gøre hvis for eksempel personen risikerer at lide overlast i hjemlandet men det skal så være en dispensation fra de generelle regler konkret hjælp i konkrete sager er ok men ikke en generel adgang til opholdstilladelse med begrundelse

i samlivsforholdet regeringens forslag kan og vil formentlig nok blive misbrugt til at sikre sig opholdstilladelse i danmark fordi det vil være for nemt at udnytte de regler som regeringen foreslår det fremgår nemlig af lovforslaget at der

at være tale om vold det er nok at der er tale om trusler om vold der behøver heller ikke være en politianmeldelse og gerningsmanden behøver

blive straffet det er jævnfør forslaget nok at man i en samtale med en socialrådgiver har sagt at ens samlever truer en det vil være fuldstændig umuligt at afgrænse hvem der kan få opholdstilladelse og dermed åbnes der en port til danmark

tak for det formand og tak til ordførerne for

godt sige overvejende positiv modtagelse af lovforslaget

det her er et vigtigt emne som

der er fortsatte handleplaner en hel række initiativer er sat i gang her er der lavet en aftale i forbindelse med finansloven

enhedslisten om på en hel række områder at styrke hjælpen til ofre for menneskehandel og i øvrigt om at fastholde fokus på også at bekæmpe bagmændene for

konsekvenser for vores udlændingelov

der er redegjort nøje for hvad lovforslaget

handler om jeg vil bare i forhold til de par

svare enhedslisten

henvisningen til høringssvaret fra institut for menneskerettigheder

beskrevet i lovforslaget

andre vilkår det ændrer det jo ikke på

nederst på side elleve som man kan se så det synes jeg vi har

nu mente da jeg sagde at på den ene side skulle vi give dem som var ofre for menneskehandel en hjælpende hånd og i øvrigt sætte ind over for menneskehandel på den anden side

skulle være sådan at der ikke skulle åbnes op for

misbrug af ordningen altså

være her i en kort periode og sige at man var offer for vold og så håbe på at man

en opholdstilladelse det handler om at vi skal sikre at ordningen ikke skal kunne misbruges

vil der stadig væk være et krav om vellykket integration altså at man udviser både en vilje og en evne

det gælder altså også selv om den pågældende kun har

opholdt sig i danmark i en kort periode det er i relation til det

simon emil ammitzbøll understregede

når man ser på de her konkrete afgørelser

har udvist vilje og evne til at lade sig integrere altså eksempelvis med et arbejde en uddannelse de

er to årsreglen som nu bliver fjernet man lægger i højere grad op til en konkret vurdering

udvise vilje og evne til integration og der vil de forhold som

af den konkrete sag det er klart det skulle være mine ord tak for en

og forhandlingen er sluttet jeg foreslår at at lovforslaget henvises til udvalget for udlændige og integrationspolitik hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

forhandlingen er åbnet fru inger støjberg som

lovforslag fra regeringen der lemper udlændingepolitikken

jeg vil ikke gøre meget ud af

for det skal ikke være nogen hemmelighed at

vi i venstre ikke bakker op om forslaget det gør vi ikke af en række principielle årsager

betyder forslaget at en ansøgning om asyl fremover bliver en de facto arbejds og opholdstilladelse i danmark man kan spørge sig

arbejds og opholdstilladelse i danmark hvis man i stedet bare kan nøjes med at indgive en ansøgning om asyl og opnå de samme rettigheder for venstre er det helt principielt forkert

mennesker falske forhåbninger om en fremtid i danmark ved at give dem ret til at bo og arbejde uden for asylcentrene

gå i danske skoler lade dem få danske venner og lade forældrene få et arbejde og danske kollegaer det betyder jo at man som asylansøger naturligt begynder

at knytte sig til danmark og det lokalsamfund som man bor i

men det er altså at give udsatte mennesker en falsk forhåbning om at deres fremtid ligger i danmark hvad den for rigtig mange asylansøgere jo

det gør det bare endnu sværere når de her mennesker

skal forlade danmark igen i venstre ønsker vi i stedet for en hurtig og effektiv behandling af asylsagerne og hvis folk så får asyl kan de flytte ud af asylcentrene så kan de få et arbejde og så kan de begynde en tilværelse i danmark

vil forslaget som vi behandler i dag gøre det endnu mere attraktivt at komme til danmark som asylansøger vi har i forvejen et hårdt presset

asylsystem som ved udgangen af to tusind og tolv rundede det højeste antal asylansøgere i ti år

nu vil regeringspartierne og sandsynligvis

nok endnu en gang undskylde sig med

at presset på asylsystemet skyldes krig

det slet ikke har noget med regeringens lempelser at gøre men kendsgerningerne taler jo bare helt for sig selv

det er gået fremad med sikkerheden i somalia så selvfølgelig spiller regeringens lempelser ind her i venstre

vi har hele tiden advaret regeringen om at

i retning af det her ville ske når man ruller så massive massive lempelser ud som man er i gang med

ikke fortænke asylansøgerne i at søge asyl i det land

selv gøre hvis jeg var asylansøger men man kan klandre regeringen for at fremsætte et forslag der gør det væsentlig mere attraktivt at søge til danmark og dermed øge presset på et i forvejen presset

uenig med den tidligere statsminister anders fogh rasmussen der udtalte følgende

arbejde i danmark sigtet er at gøre op med den klientgørelse som fører til passivitet asylansøgere må ikke miste deres

er det en fordel for dem selv og for det danske samfund

set rigtig mange måder at bruge

oprindelige betydning bjørnetjeneste ved at lade dem flytte uden for asylcentrene ved

lade dem få et arbejde som man i øvrigt kan spørge sig selv om

integration hvis de her mennesker så ikke opnår

går ud fra at fru trine bramsen er enig med mig i at

i det som den tidligere statsminister anders fogh rasmussen sagde

udvide asylansøgernes muligheder for at arbejde i danmark venstre vil jo ikke udvide

anders fogh rasmussen dengang udtalte er jo ting som

vi forbedrede rent faktisk

af flere omgange forholdene for asylansøgerne og især de asylansøgere

der havde børn med sig herop så fru trine bramsen gør sig jo skyldig i at omskrive historien og det tror jeg faktisk også godt at fru trine bramsen ved

er krig og ufred i verden men det passer jo

man kan jo se at presset fra blandt andet somalia er blevet langt langt større på trods af at forholdene i somalia er blevet bedre og at der er blevet mere fredeligt så det øgede pres på asylsystemet

grunden til at vi diskuterer det her er jo

undersøgelse på undersøgelse har vist

mennesker som er flygtet fra krig kommet til danmark for at søge asyl

lader dem sidde på et asylcenter

lige præcis det modsatte af hvad den tidligere formand for venstre

blive ved med at være hele mennesker så de netop kan tage hjem

jeg takker mange gange for at en socialdemokrat vælger at udlægge venstres politik jeg tror dog dog nok at venstrefolk er bedre til den slags

skete en række ændringer og forbedringer

og derfor kan jeg jo også stå fuldstændig inde for den politik som vi

det er det man gør man giver dem

lad jer nu bare integrere

asyl hvilket

de fleste ikke gør så skal man jo hjem til det land man kom fra

håbet om at kunne gøre en forskel hvis man har

mulighed for at gå i skole og få nogle ting tillært frem for at se dem sygne hen i en asyllejr

se hvad det var for forbedringer man lavede for asylansøgere under den tidligere regering

for at tage en uddannelse som frisør og det var så det

kunne man få tilbuddet om at blive uddannet som frisør en gang til

den slags forbedringer har jo ikke været med til at bygge folk op

vi ser at børn får det dårligere af at være i asylsystemet det der

de familier der havde børn med til danmark

da lige præcis dem som vi skulle gennemføre forbedringer for

vk regeringens tid fuldt og helt men jeg synes derimod

for lidt siden sagde fru inger støjberg at venstre var bedst til at udlægge venstres politik og at det skulle vi socialdemokrater

motiver i skoene vi slet ikke har og kalde det falske forhåbninger det her lovforslag handler om mennesker der vil samarbejde positivt om

et afslag det handler om at mennesker får en positiv chance for

udvikle sig bevare det at lære nye ting og bevare det at ens børn får en skolegang så de er bedre rustet når de kommer hjem i stedet for at sidde stille og gå i stykker så så hvorfor drejer ordføreren

hvis man

på den her måde flytter uden for asylcentret og begynder

meget sværere at komme tilbage til hjemlandet igen

set også en af årsagerne

set nemmere for alle så er der nogle der er kommet til danmark og der er det

verden der er rimelig globaliseret vi lever i en verden hvor mange mennesker bor i mange forskellige lande hvis man havde den holdning at det at få positive erfaringer fra en opholdstid i et andet land er med til at hindre at

var der rigtig mange unge danske mennesker der aldrig skulle tage til usa og læse for der bliver

så jeg vil gerne modsige det udsagn om at fordi vi behandler mennesker der vil samarbejde positivt om at blive sendt hjem til eget land

anstændigt bliver de dårligere mennesker i deres eget land så det er mere en bemærkning end det er et spørgsmål men jeg synes faktisk det er meget nedslående at høre

undskyld men fru karen klint kan jo ikke sammenstille en ung dansk udvekslingsstudent der rejser til usa for at læse et år med en flygtning fra somalia der forsøger at få asyl i danmark der er den helt

er fuldstændig enig i det er en positiv ting og en positiv udvikling

til globaliseringen fordi det øger forståelsen men man kan jo ikke sidestille den udvekslingsstudent der rejser ud et år med en flygtning fra somalia der forsøger

liv i danmark det kan man ganske enkelt ikke sammenholde men vi kan bare se på tallene fru karen klint at i det øjeblik forholdene i danmark adskiller sig markant

vil vi også være en magnet på asylansøgere det kan man jo igen ikke

asylansøgerne hvis jeg stod og skulle flygte med min familie

inger støjberg går så meget op i tallene

egentlig det er lidt sjovt at den her aftale skal have skyld for alverdens ulykker når vi først er ved at implementere den nu

steg antallet af asylansøgere ganske i danmark med cirka halvtreds procent det gjorde det også i sverige tror fru inger støjberg at det skyldes at

tror fru inger støjberg at

nu er det her jo ikke noget jeg står og finder på på folketingets talerstol en tilfældig fredag der er faktisk

der kommer flere hertil og det er også det tallene viser jeg har selv stået i en flygtningelejr i kenya for et år siden

slet ingen tvivl om at selv om

det er jo dem der ikke kommer herop der ikke når helt herop de når bare til en flygtningelejr i kenya

var også godt klar over hvad der foregik andre steder i verden så det betyder da at hvis man som menneskesmugler som jo er et dybt kriminelt

til europa fra for eksempel somalia hvor forholdene i øvrigt er blevet bedre rent sikkerhedsmæssigt jamen så forsøger man da at få dem guidet derhen hvor forholdene er

vi havde haft en anden arbejdsmarkedspolitik hvis man også havde været det dengang men fred være med det

at tallene taler deres tydelige sprog

og at andelen af asylansøgere er steget med halvtreds procent i sverige det samme det er endda sådan at halvfjerds procent af alle asylansøgere i de fire nordiske lande tager til sverige

og så huske på én ting denne her aftale lemper

ændret i retning af at det bliver nemmere alt andet er manipulation

inden herre simon emil ammitzbøll selvantænder

få tildelt asyl bliver ændret jeg har sagt at forholdene for asylansøgerne bliver ændret

herre simon emil ammitzbøll og det faktum

betyder bare at tilstrømningen øges

ikke noget jeg siger det er noget eksperterne siger og det er noget tallene viser derudover

det var en lidt underlig kommentar at komme med om beskæftigelsespolitikken og nu

formanden at vi lige bevæger os over i beskæftigelsespolitikken

spørgsmålet og kommentaren gik på at havde man da bare lyttet til eksperter

havde det hele set anderledes ud altså som jeg ser det

dagpenge og efterløn og andet så jeg forstår ikke helt

hvad det er herre simon emil ammitzbøll henviser til men hvis man kigger på tallene her i forhold til asylansøgerne

støjbergs logik bygger på

jo større er sandsynligheden for at de tager hjem igen enten fordi de får afslag på asyl eller fordi der ikke længere er grund til at være på flugt

halvfemserne hvor der kom en del flygtninge fra bosnien

at man i norge valgte at placere de her flygtninge som en del af det norske samfund

hvorimod man i danmark isolerede de bosniske flygtninge i lejre langt væk fra alle andre mennesker og altså ikke som en del af et samfund da krigen slutter og de bosniske flygtninge begynder at tage hjem igen sker

fra norge end fra danmark de mennesker som har undersøgt det her område siger

sker når man placerer mennesker i isolation er at de bliver passive så de ikke foretager sig noget som helst

sådan helt generelt men jeg deler heller ikke ordførerens udlægning af at man i venstre skulle mene

det for noget at jo ringere man behandler folk jo større er sandsynligheden for at

rejser væk fra danmark igen folk skal da behandles ordentligt

ordentligt som asylansøger i danmark så jeg synes

spørgsmålet lød hvordan forholder fru støjberg og venstre sig til de erfaringer der var fra norge nemlig at hvis man

fra norge sammenlignet med danmark hvor man blev isoleret i lejre de erfaringer forholder fru støjberg sig slet ikke til

godt gå ind i en snak om uenigheder i forhold til verdensbilledet

fra fru støjberg på det faktum

der være mange grunde til om man enten bliver eller rejser der kan også være den

grund at man jo rent faktisk måske og det er rigtig mange bosniere

selvforsørgende har taget del i det danske samfund og

er blevet rigtig godt integreret i danmark så jeg kan slet ikke forstå at man

slutning uden egentlig at have alle faktorer med

at det er fordi asylsystemet er sådan

sådan i norge kontra i danmark

være rigtig mange faktorer der gør det her

har fundet en dansk kone eller en dansk mand i mellemtiden og dermed

har opnået retten til at blive fordi man har kvalificeret sig til at blive

tale om antal her så derfor tænker jeg vil spørge ind til om det når antallet af asylansøgere under den tidligere regering

fra somalia lige nu at at man har fået øje på de lempelser der er i den danske politik

det ved jeg simpelt hen ikke så derfor må det jo være en konsekvens af at der netop er udsving i hvilke situationer der er ude i verden hvilke situationer der er i de asylproducerende

vi laver lempelser forbedringer i forhold og så videre lad mig lige sige at jeg er

de forbedringer vi laver for asylansøgere som selv medvirker til

det er lidt noget pjat at

ordføreren så ikke at undre sig så meget over

alle landes asylansøgere over én kam

hvis man tager nogle af de lande hvor der er krig og ufred

netop det modsatte der gør sig gældende når vi tager et land som somalia hvor tallet er steget massivt igennem det seneste halve år og der er mindre krig og ufred i somalia

tillykke til det radikale venstre for endnu en gang at have fået presset socialdemokratiet til at

meget tyk streg under at de ændringer i lovgivningen som vi diskuterer i

nemmere eller sværere at få asyl i danmark regeringen ønsker at holde fuldstændig fast i de eksisterende regler for hvornår man kan opnå asyl i danmark

med lovforslaget får asylansøgere der samarbejder med de danske myndigheder om deres sags afklaring mulighed for

udmønter således den asylaftale som er indgået mellem regeringen enhedslisten og liberal alliance med forslaget her etableres en velafbalanceret ordning der giver asylansøgere i danmark et større

det er til gengæld mod at

familieliv sagsbehandlingstiden for asylansøgere

halveres med aftalen og samtidig styrkes fokus på hjemsendelse af afviste asylansøgere

for at få en ny start i deres hjemland

brug af en mere målrettet anvendelse af de motivationsfremmende foranstaltninger som netop kan få flere asylansøgere til at udrejse frivilligt

og deres forældre under deres asylophold bidrager ikke til at flere rejser frivilligt hjem tværtimod de seneste ti år har der desværre været alt for mange eksempler på årelange ophold i asylcentrene hvilket er skadeligt

har været tvunget til at og ned ad mennesker der har været mærket af krig og vanskelige vilkår det mener vi ikke er rimeligt ved at give mulighed for at asylansøgere kan bo og arbejde uden for asylcentrene sætter vi rammer for asylophold

mennesker med muligheden

under mere tålelige rammer stiller vi til gengæld en række rimelige krav til asylansøgerne kriminelle asylansøgere er ikke velkomne i danmark de mennesker der får mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene må derfor ikke have begået kriminalitet som medfører udvisning eller

eller ubetinget fængselsstraf dernæst skal asylansøgerne have opholdt sig i danmark i mere end seks måneder fra tidspunktet hvor de søgte asyl

og påtage sig et arbejde samtidig stiller vi krav om at man samarbejder med myndighederne og rejser frivilligt hjem hvis man får afslag på asyl

for socialdemokraterne er det afgørende at afviste asylansøgere sendes tilbage til deres hjemland hurtigst muligt

frivillig hjemsendelse gennem bedre boligforhold

gør vi processen hurtigere ved at halvere sagsbehandlingstiden og indføre hjemrejsecentre centre

og at næste skridt er hjemsendelse med lovforslaget her får asylansøgere mulighed

bosætte sig på forskellig vis ganske enkelt fordi der er stor forskel på asylansøgere etableringen af nye boligformer og

situation som bliver styrket mest ved udflytning det drejer sig først og fremmest om familier med børn

hvis

rejse ud af landet er det heller ikke børnene der skal betale prisen derfor bliver det muligt for asylfamilier med børn som har fået endeligt afslag på asyl at blive tilbudt en bolig tolv måneder efter det endelige afslag er givet uanset om de medvirker til deres egen udrejse eller ej men lad mig slå fuldstændig fast

at tage arbejde er udelukkende for de asylansøgere der samarbejder med myndighederne

får de mennesker med lovforslaget her mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab

en fordel uanset om ansøgningen ender med asyl eller

får asyl betyder muligheden for at arbejde

nye kompetencer som netop kan bruges i deres hjemland der skal selvfølgelig betales skat af arbejdsindkomsten og

man er afvist skal man hjem

det er tankevækkende at man skal høre på hvor godt det hele nu er

sket en stigning i antallet af selvmordsforsøg på asylcentrene siden den her regering er trådt til

det er interessant at høre hvordan fru trine bramsen taler om at kriminelle asylansøgere

der bliver slået hårdt ned på kriminelle asylansøgere fra regeringens side

specielt mange tiltag i det her lovforslag der slår hårdt ned på kriminelle asylansøgere

at afviste asylansøgere skal ud men kan

men ordføreren kan samtidig bekræfte at vi med det her lovforslag netop giver et incitament til at medvirke til sin udsendelse

vi indfører udrejsecentre

vi sikrer nogle udrejsecentre sådan

at indgå aftaler med andre lande der sikrer at vi også har mulighed for at tvangshjemsende afviste asylansøgere

er lande der misligholder de aftaler som danmark har med dem i forvejen

tvangshjemsende afviste asylansøgere

forpligtelser i har over for danmark

at området stille og roligt begynder at sejle

vko ikke gjorde det store for

med de lande hvor der sidder asylansøgere i udsendelsesposition den handske har regeringen taget op vi arbejder hårdt på at få istandsat de hjemsendelsesaftaler som den tidligere regering svigtede fuldstændig samtidig sætter vi ind med en bedre incitamentsstruktur som altså giver et incitament til at samarbejde med myndighederne vi indfører udrejsecentre

når man er afvist asylansøger

på en lang række asylcentre

jeg vil forsøge at indtage et nuanceret og afbalanceret synspunkt når jeg skal kommentere på regeringens fortsatte massakre på asyl og udlændingepolitikken

set er udmærket at indsatsen for frivillig hjemrejse for de asylansøgere der får afslag på asyl og som derfor skal udrejse forstærkes jeg synes også at det er udmærket at man i lovforslaget skriver at der skal sættes effektivt ind mod forsøg på misbrug af systemet jeg mangler så bare at man bliver

hvordan man vil gøre det i virkelighedens verden men det er da fint at det står der jeg synes også at det er udmærket at der kommer nogle særlige udrejsecentre det kan nok gøre det godt for de mere fredelige asylansøgere men hvis de stadig væk kan gå frit omkring stiller jeg mig tvivlende over for hvilken stor effekt

at udlændinge som faktisk ikke har noget opholdsgrundlag i danmark får adgang til det danske arbejdsmarked den del af

vi kan heller ikke støtte den del af lovforslaget som giver mulighed for at man i øget omfang kan flytte ud af asylcentrene samlet set er de her tiltag med til at gøre det mere attraktivt at søge og få asyl i danmark og man kan frygte at antallet af asylansøgere i danmark vil stige som en konsekvens af dette lovforslag lempelserne i

og udlændingepolitikken har allerede medført en voldsom stigning på asylområdet og vi begynder at se effekterne på familiesammenføringsområdet samtidig med det har danmark et rekordhøjt antal udenlandske arbejdere i danmark som presser danskere ud i arbejdsløshed alt dette burde få regeringen til at stoppe op og i det mindste overveje hvorvidt den førte udlændinge og integrationspolitik er i danmarks interesse men det gør regeringen ikke tværtimod fortsætter regeringen med at lempe udlændingepolitikken dette lovforslag er så det seneste eksempel herpå

enhedslisten og liberal alliance bruge endnu flere af skatteborgernes penge på at gøre det endnu mere attraktivt at være asylansøger i danmark det vil ikke begrænse tilstrømningen det vil sandsynligvis øge tilstrømningen det vil i fremtiden forværre integrations og kriminalitetsproblemerne i samfundet vores grundlæggende værdier som for eksempel ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og ligeværd mellem mænd og kvinder vil blive presset på grund af denne regerings udlændingepolitik der vil komme mere splittelse mere konflikt i danmark på grund af en dybt uansvarlig indvandringspolitik lovforslaget indeholder ikke et langsigtet og holdbart tiltag eller flere tiltag

er udtryk for at regeringen og regeringens støttepartier lever i en fantasiverden hvor man tror at man kan redde hele verden i danmark det kan man ikke efter flere måneder med afsløringer af misbrug af asylsystemet lægger regeringen i fuldt alvor op til at

kriminalitetsproblemerne i stedet for at begrænse problemerne

lovforslaget lovforslaget vil samlet set medføre massive integrationsproblemer og ikke mindst vil regeringens

på sigt risikerer vi massive besparelser på velfærden som går ud over de mest udsatte borgere fordi danmark skal forsørge alle disse uintegrerbare udlændinge men

at det er et rødt lovforslag og

også at det så sandelig sikkert også er et liberalt lovforslag jeg er rigtig glad for at jeg

vil stille spørgsmål i udvalgsbehandlingen til opgavefordelingen mellem politiet og udlændingemyndighederne hvor der også er lagt op til en række ændringer ligesom vi

martin henriksen gennemgik jo det meste af lovforslaget jeg synes sådan set det er fint at der også er plads til politiske uenigheder der var to ting som herre martin henriksen ikke kommenterede

ene

er udmærket at man forkorter sagsbehandlingstiden det har vi

i dansk folkeparti også indgået aftaler med den tidligere regering

undre sig lidt over at man

at der skal oprettes en masse nye initiativer for de udlændinge der kommer til at være her i rigtig rigtig lang tid hvorfor skal de være

lang tid hvis man ønsker at forkorte sagsbehandlingstiden

det er sådan set udmærket jeg

ikke mere

tak til ordføreren fru liv holm

når vi drøfter asylpolitik i danmark handler debatten meget tit faktisk næsten altid om antal

er for mange eller også handler det måske om asylansøgere der misbruger asylsystemet og under dække af at søge asyl

kriminalitet men min tale i dag skal handle om mennesker fordi jeg mener det simpelt hen er for bekvemt ikke at forholde sig til at det er mennesker der gemmer sig bag

så lad mig blot understrege to ting det antal mennesker som ender med at få asyl i danmark varierer

altså kræver et beskyttelsesbehov det vil sige at man er flygtet fra krig ufred og forfølgelse ude i verden de forhold varierer jo selvsagt også og hvis man ikke har et sådant beskyttelsesbehov eller hvis man misbruger sin asylansøgning til at begå kriminalitet og en hjemsendelse ikke strider direkte mod danske konventionsforpligtelser skal man naturligvis ikke være i danmark så simpelt er det så har vi ligesom fået sat to streger under de ting som jeg godt ved optager den højre side af salen mest lad mig så i anden række komme til det der kommer i første række hos mig og mit parti

da jeg var yngre jobbede jeg i en periode i hjemmeplejen

jeg mødte en ældre politisk flygtning fra kurdistan som jeg på trods af hans mangelfulde dansk nervøse tics som først gjorde mig

at låse hurtigt efter mig som om han troede han stadig væk var forfulgt kom til at holde af

at bo i et land hvor man er storsindet og human nok til at give den her mand den beskyttelse som han havde brug for jeg medgiver

måde ikke noget jeg hverken kan eller vil tilbagevise at det kan være besværligt omkostningsfuldt det kan endda koste penge

med behov for hjælp ikke desto mindre vil jeg herfra og til evigheden mene og argumentere for

er de kriterier der var gældende under den tidligere regering

virker det som om man selv missede en chance

eller er man bare dobbeltmoralsk i radikale venstre bakker vi også op om at skabe gode forhold for de mennesker der venter for de mennesker der lever med usikkerhed for de mennesker der har fået sat deres liv på standby for de børn der vokser op med psykisk syge og traumatiserede forældre for dem

mindste for nogle af dem vil vi gerne skabe

nogle bedre rammer i form af muligheden for at flytte ud af centrene og muligheden for at kunne tage et arbejde andre tiltag i aftalen sigter mod bedre forhold for børnefamilier bedre aktiverings og undervisningsmuligheder

modsat det som venstres ordfører sagde på talerstolen tror vi på at selv de asylansøgere der ikke opnår asyl også vil have nemmere ved at få et bedre liv i deres hjemland hvis ikke de har opholdt sig i fuldkommen passivitet i deres tid i danmark det synes jeg vitterlig ikke lyder særlig vanvittigt jeg kan vitterlig ikke forstå at det er det højrefløjen synes at mene lad mig bare understrege det som den vakse tilhører sikkert har fundet ud af radikale venstre

selv om mange ting i denne tid drukner i spørgsmål om

er det for os så umådelig vigtigt at vi som samfund står fast på at rigdom for en nation altså er

at de også bakker op om lovforslaget

det er jo ærlig snak at man mener man skal bruge flere penge på

udlændingeområdet fra det radikale venstres side det er jo

et økonomisk ansvarligt parti har jeg forstået og man må prioritere

hvor skal man spare henne er det fordi vi skal låne flere penge at danmark skal optage mere gæld vi spare på ældreplejen skal vi spare på

at tage prioriteringsdiskussionen eksempelvis har radikale venstre og den regering radikale venstre er en del af lagt op til et kæmpestort reformprogram som vi også er ved at implementere

ressourcer på sigt men ellers er det jo sådan at man diskuterer budget hvert år

ekstraudgifter som man har opremset

lovforslaget som en direkte konsekvens af det her lovforslag

har mange af dem svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet

er der også på sigt en masse ekstraudgifter forbundet med at vedtage ikke bare det her lovforslag men at føre den asylpolitik som regeringen

det betyder så at man ved

skal forsørge en masse af de her mennesker i danmark der

strategier der går på hvor man så bliver nødt

at folk der får ophold i danmark eller folk der bliver familiesammenførte til danmark skal leve deres liv i passivitet og ikke komme ud på arbejdsmarkedet jeg mener faktisk godt at man kan

sjov ting at vi diskuterer det her i den her forbindelse for

understregede også i min tale at vi faktisk er optaget af at de mennesker som ikke har et beskyttelsesbehov sendes hurtigere ud af danmark

til det her område og ja jeg medgiver at

at konstatere at der i to tusind og syv var to tusind to hundrede og seks og fyrre personer der søgte asyl i danmark hvorimod der i to tusind og ti var fem tusind

hundrede og femten personer der søgte asyl i danmark grunden til at

at det jo var højrefløjen der havde magten i det her land både i to tusind og syv og to tusind og ti alligevel var der altså en voldsom stigning

skyldes nok nærmere at der var nogle forhold i verden omkring os der gjorde at flere mennesker var på flugt

forestille sig at det samme gør sig gældende nu hvor vi har fået en socialdemokratisk ledet

her i landet været kendetegnet af passivitet og isolation og det er desværre veldokumenteret hvor skadelige

årelange ophold i centrene er ikke mindst for børnene det er synes jeg uforståeligt at højrefløjen har siddet på hænderne mens den ene rapport efter den anden har dokumenteret at både børn og voksne i asylcentrene er i stor fare for at udvikle alvorlige psykiske lidelser

behøver man jo altså ikke være ekspert i psykologi for at kunne forstå at årelange ophold

meget få kvadratmeter i evig angst for hvad morgendagen bringer omgivet af mennesker der frygter for deres liv

med den nye aftale

et vigtigt skridt i retning af et asylsystem der bygger mennesker op i stedet for et asylsystem der bryder mennesker

centrene og derved også mulighed for at opbygge en tilværelse som er sådan en lille smule tættere på et almindeligt familieliv

for at opretholde evnen til at passe sine egne børn til at passe et arbejde

hvis asylansøgeren ender med at få asyl

vil det gavne hendes mulighed for at blive integreret i det danske samfund at hun har brugt ventetiden på

vil de nye tilbud naturligvis gavne hendes muligheder for at opbygge et liv i det land hun er flygtet fra et andet positivt element jeg gerne vil fremhæve er muligheden for at kunne deltage i lønnet praktik det betyder altså at en ung asylansøger

nu rent faktisk kan gennemføre en

tømrer eller mureruddannelse mens han venter

få asyl her i danmark eller om han ender med at

skulle vende tilbage til det land han er flygtet fra

han væsentlig bedre stillet hvis han har brugt årene på at uddanne sig

at sidde passivt på et center jeg tror at de fleste ved at hvis enhedslisten havde haft halvfems mandater alene så var vi gået meget meget længere vi mener for eksempel fortsat at kravene til samarbejde er alt for stramme vi mener at alvorligt at de afviste asylansøgere der ikke kan udsendes

er så om man skal nedbryde dem på nogle centre eller om man skal prøve at give dem et liv som er bare en lille smule i nærheden af hvad vi andre oplever igen er

var der også forbedringer for den gruppe jeg vil

at det trods alt er lykkedes at sikre at de afviste børnefamilier der ikke kan udsendes med tvang nu får mulighed for at flytte ud af centrene

tolv måneder efter endeligt afslag frem for som i dag

sidste element jeg vil fremhæve er den målrettede brug af de motivationsfremmende foranstaltninger stod

motivationsfremmende foranstaltninger afskaffes

selv rigspolitiet har igen og igen fortalt at de meget ofte ingen effekt har

vi er glade for at det trods alt lykkedes at komme væk fra ideen om at de her motivationsfremmende foranstaltninger skal presses ned over hovedet på alle

nu rent faktisk fra myndighedernes side

tage stilling til om de har en effekt eller ej og ikke mindst er man

af de motivationsfremmende foranstaltninger vil påvirke børn til sidst

fremhæve at sagsbehandlingstiden halveres

de politikere med de gode og de rigtige holdninger og det rigtige menneskesyn

sket en stigning i antallet af selvmordsforsøg i asylsystemet det synes jeg da er tankevækkende og det skulle man måske

også det er ret tankevækkende at enhedslistens funktion i forhandlingerne så har været at trække

på asyl så der vil jeg bare kvittere for at man får løftet en flig

nu ønsker at prioritere det her område økonomisk og

komme stigende offentlige udgifter fordi der kommer flere mennesker til landet hvoraf ikke alle men en stor del få svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet

starte med økonomien jeg er faktisk temmelig overbevist om at den her måde at behandle mennesker på vil være en besparelse på sigt

det der med at gøre som man gjorde mens dansk folkeparti havde en del indflydelse på udlændingepolitikken i danmark nemlig at lade folk sidde passivt isoleret i centrene

betyder desværre at mennesker bliver syge og når mennesker bliver syge

mister mange evnen til at kunne fungere at leve et almindeligt liv det betyder altså at hvis de får asyl eller humanitært ophold kommer de ud på en passiv forsørgelse frem for at blive en aktiv del af samfundet og af arbejdsmarkedet så altså det der med at byde folk så elendige vilkår at de ender med at blive syge af dem

sådan at erfaringerne med flygtninge fra bosnien

stoppede og folk begyndte

en lidt kynisk måde at se på mennesker

interessant påstand at den udlændingepolitik som enhedslisten er med til at føre nu på sigt

være en god forretning for danmark det

fem milliard kroner nu har den her regering jo så valgt at afskaffe beregningerne af hvad indvandringen koster så hvordan kan

at spørge ind til om det er korrekt at enhedslisten under forhandlingerne

skal sikre at afviste asylansøgere rejser ud af landet og

hvis vi kan undgå at have et asylsystem hvor folk sidder i årevis isoleret på værelser uden kontakt til det øvrige øvrige samfund og derved bliver voldsomt

så kommer vi til at spare penge for det er meget meget dyrt

danske samfund hvis folk bliver så psykisk nedbrudt at de for eksempel ikke er i stand til at tage et arbejde

de faktisk har været aktive for eksempel haft adgang til arbejdsmarkedet

mulighed for det hvis de er blevet nedbrudt psykisk af et umenneskeligt asylsystem hvis vi så skal tage økonomien herre martin henriksen så er dansk folkeparti og enhedslisten grundlæggende uenige

lægge stemmer til skattelettelser til de mest

lagde man stemmer til og udgjorde derfor den afgørende forudsætning for halveringen af dagpengene afskaffelsen af efterlønnen

ønsker en tilbagevenden til en fast og fair udlændingepolitik i danmark derfor ønsker vi en lang række opstramninger i forhold til kriminelle udlændinge og i forhold til at man skal kunne selvforsørge sig for at bo og arbejde i danmark det er den del der handler om det faste og så er der den del der handler om det fair som handler om den aftale vi står med

her i dag

ganske fornuftigt lovforslag som jo udmønter den aftale som liberal alliance har været med til at lave og som vi er glade for det handler dybest set om at folk ikke skal sidde og rådne mentalt op i et asylcenter i danmark mens de afventer

sagsbehandling vi er glade for at sagsbehandlingstiderne bliver kortere vi er glade for at man gør mere for at afviste asylansøgere skal hjemrejse vi er glade for at der ikke længere kommer asylcentre i ghettoerne og vi er glade for at kriminelle ikke får adgang til de her privilegier det har været afgørende for os i liberal alliance

og jeg vil endnu en gang gerne have lov til at understrege at det er sådan at den procentuelle stigning i danmark og sverige fra to tusind og elleve

har været cirka den samme altså en stigning på cirka halvtreds procent

interessant at se at

udviklinger internationalt der

det kan være svært at finde præcis en sammenhæng mellem det man gør politisk i danmark og hvor mange der beder om asyl for eksempel kan man se at hvis man tog tallene fra to tusind og syv to tusind og ti var der en stigning på over hundrede procent i antallet af asylansøgere i de år hvor

til gengæld sker der det mærkelige

sammen med liberal alliance lemper forholdene for børnefamilier i asylcentre ja

inden vi har vedtaget de her regler og derfor er det jo næppe dem der har påvirket det det der er vigtigt at holde fast i med den her aftale

at det bliver nemmere at få asyl i danmark der er på den anden side heller ikke tale om at det bliver sværere at få asyl i danmark for det pudsige er at denne aftale og dette lovforslag

handler om reglerne om hvem der kan få asyl i danmark det handler om hvordan vi behandler de ansøgere der er

som søger om asyl og som skal hjem igen

det er vi rigtig glade for i liberal alliance og vi byder velkommen til herre ole hækkerup

sidst men ikke mindst vil jeg komme ind på også

berolige herre martin henriksen med selv om det måske skuffer fru johanne schmidt

anbefalinger fra enhedslistens hovedbestyrelse der er gennemført i den her aftale

anbefalinger fra rigspolitiet og der vil jeg sige jeg tror at vi tager et klassisk dansk folkeparti slogan vi stoler på politiet og gennemfører de anbefalinger af hvordan vi skal bruge de motivationsfremmende foranstaltninger det håber jeg også kan glæde dansk folkeparti

og jeg glæder mig da også over at der var i hvert fald fire elementer som herre martin henriksen

med lidt hjælp nævnte som positive i den her

jeg altid syntes at herre simon emil ammitzbøll gør og det skal man også kunne for at dække over det

liberal alliance i forbindelse med forhandlingerne har krævet at regeringen skal regne på hvad den førte

vi jo blandt andet har gennemført at der kommer de her udsendelsescentre som jeg kan forstå at

at der skal yderligere gang i hjemsendelsen af de afviste og hvis den nuværende politik ikke virker så skal vi drøfte det igen i forligskredsen så der synes vi egentlig vi har

vi har drøftet i forbindelse med den her aftale men vi er sådan set

til at man ønsker at de kriminelle udlændinge skal smides ud af landet er at der kommer nogle udrejsecentre som

være fornuftige nok for de asylansøgere som ikke er kriminelle så kan det være vi slipper lidt for dem men de bliver jo ikke smidt ud af at sidde i et udrejsecenter og de kan sådan set stadig væk gå frit omkring så at fremhæve det som en stor sejr i forhold til at smide kriminelle asylansøgere ud synes jeg

nu kan sige at dem der kommer til at sidde i de pågældende udrejsecentre bliver frihedsberøvet

at liberal alliance som jo er med til at føre den udlændingepolitik som regeringen

står på mål for ikke under de forhandlinger som den har ført med regeringen har bedt om at man regner på hvad de løbende udgifter

og liberal alliance går jo meget op i at sige at man skal have styr på økonomien osv så jeg forstår

vil da gerne have styr på økonomien og hvis dansk folkeparti efter et folketingsvalg vil hjælpe liberal alliance med at gennemføre princippet om

man skal kunne forsørge sig og sine for at få opholdstilladelse og statsborgerskab her i landet så er

sige til herre martin henriksen og i øvrigt tak for de pæne ord

afviste asylansøgere det virker som

et fedt pointen er at der er flere af dem der får afslag

vi synes at kriminelle udlændinge der

bor i danmark og begår kriminalitet skal udvises af danmark der er sådan set ikke nogen slinger i valsen her det vi har fået sørget for

til at omfatte kriminelle sådan som der ellers umiddelbart

strammer deres synspunkter i forhold til udvisning af kriminelle udlændinge

en debat i august sidste år med fru pia

ordfører så går vi

samlet set kan det konservative folkeparti ikke støtte forslaget vi kan for så vidt godt støtte den del af forslaget der handler om at halvere

kan gøres mere for de uledsagede mindreårige børn vi finder det også rigtigt at styrke indsatsen

hjemsendelsen men vi er imod at afviste asylansøgere kan bo uden for centrene når man har fået afslag på sin ansøgning har man ikke noget opholdsgrundlag i danmark og så skal man naturligvis forlade landet hurtigst muligt

kan man få lov til at bo og arbejde her og børnene kan gå i skole

det vil friste rigtig mange til at drage mod danmark og søge asyl uanset om man er berettiget eller ej der er ikke noget at tabe for selv om man får afslag på sin ansøgning

man få lov til at blive i danmark og man kan endda få lov til at bo og arbejde uden for centrene og hvem vil sige nej

til den konservative ordfører så giver jeg ordet til justitsministeren

tak for det formand

både enhedslisten og til liberal alliance for

bekræftet at der der er bred enighed nu igen om

må man sige den har handlet om meget andet end det lovforslaget handler om sådan

er det også med til at fordreje tingene mere end godt er

en rigtig god aftale

det er en aftale som tager fat på nogle af de problemer som har rejst sig og som er skabt af den tidligere regering i forhold til vores

afviste asylansøgere rejser hjem at især børnefamilierne har det hårdt og at aktiviteterne på

godt kunne være bedre uanset om de skal blive her eller rejse hjem aftalens klare fokus er at når man er afvist asylansøger

ikke noget grundlag for at være i danmark så skal man hjem og derfor styrkes mulighederne for hjemsendelse også med aftalen aftalens andet fokus og dermed også det der påvirker lovforslaget er jo

i forhold til uddannelse i forhold til aktivering og ikke mindst

en betydelig mere effektiv sagsbehandling altså målet om en halvering af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på

af i år det er ikke sådan som fru mai henriksen sluttede af med at sige

lov til at bo og arbejde uden for centrene det er ikke rigtigt kravet er at man skal medvirke til sin egen hjemsendelse hvad er hovedproblemet nu i forhold til dem der har fået afvist

under den tidligere regering i forhold til dem der havde fået afvist at få asyl det var at for få samarbejdede ergo

for det første at systemet bliver endnu mere effektivt for det andet

med til at sikre bedre forhold

de grupper af asylansøgere som altså samarbejder om

egen hjemsendelse for alle andre

der ingen adgang til de her

for børnefamilierne fru johanne schmidt nielsen var inde på det vi sænker

den nuværende atten månedersregel for adgang til særlige boliger til tolv måneder vi har som sagt et stærkere fokus på afviste asylansøgere

har ambitiøse mål for sagsbehandlingstiden det er rigtigt som simon emil ammitzbøll startede med at sige

på fru inger støjberg og på herre martin henriksen

der ikke ændret et komma med den her aftale hvad angår mulighederne for at få asyl der er ikke tale om at der bliver givet de facto arbejds og opholdstilladelser der er heller ikke tale om at man kan sige at der er en sammenhæng mellem

og så den stigning der har været på asylområdet fru inger støjberg danser let rundt om det faktum at eksempelvis stigningen i antallet af asylansøgere fra somalia jo hænger sammen med at

om at vi ikke kan sende tilbage til somalia jeg synes jo det er interessant at man skal høre den slags ting fra folketingets talerstol for hvad

jeg synes man skal man skal være lidt mere præcis i

sagde at en tolkning af fru inger støjbergs indlæg kunne være at

et andet punkt som fru inger støjberg lægger meget vægt på er at der er sket en stigning i antallet af asylansøgere de senere år og det hænger sammen med krig og ufred i verden omkring os men det fru inger støjberg glemmer at

at i den sidste del af den periode hvor man havde regeringsansvaret fra to tusind og syv til to tusind og ti var stigningen mere end hundrede procent i antallet af asylansøgere

igen det passer ikke med de angreb

den her aftale er en velafbalanceret aftale som tager fat på nogle af de

er skabt igennem flere år i vores asylsystem det er en aftale som ikke ændrer et komma ved ved asylreglerne det er en aftale som sikrer et betydelig mere effektivt asylsystem som sikrer at flere vil kunne komme hjem og vi er allerede i gang når det handler om

sikre et mere effektivt udsendelsesystem hurtigere sagsbehandlingstid særlige støtteordninger apropos det man har set i norge

inden for mere eller mindre en måneds tid hvor den her ordning har kørt

har ansøgt om muligheden for at benytte sig af ordningen særligt fokus er der på afghanistan udsendelse af udlændingeattaché til kabul som handler om at afklare og identificere personer udrejsecentre særlig dialog med de pågældende hjemlande

at der kan være nogen som helst uenighed om at vi selvfølgelig skal have effektiviteten i vores asylsystem

være bedre fordi der de senere år har ophobet sig problemer

del af den her ordning hvad gøres der dernæst så i øvrigt for at få personer ud det har vi diskuteret

den senere tid og der er sat et helt klaviatur af initiativer i værk eksempelvis i forhold til et tæt samarbejde mellem københavns politi og københavns byret således at vi får en såkaldt fast track i sagsbehandlingen og folk kommer hurtigere hjem masser af initiativer er der sat i værk men jeg vil sige til sidst her at

meget tilfreds med at både venstre og

på trods af al kritikken synes at der er positive tiltag

meget tilfreds med at den her aftale er med til at bringe dansk udlændingepolitik tilbage på midten af dansk politik igen og jeg er meget tilfreds med at der

radikale venstre og liberal alliance som er bannerførere for

der bliver ført så kan det jo næsten umuligt være på midten af

politik der er mange ting man kunne spørge ind til jeg er ikke sikker på at det får ministeren til at ændre kurs men

mig at spørge ind til hvorfor vi ikke må få at vide hvor meget regeringens udlændingepolitik rent faktisk koster det

lempelser af asylpolitikken vil jo med stor sandsynlighed desværre blive gennemført af et flertal i folketinget det er så hvad det er men det kunne jo være interessant hvis vi også løbende kunne lave beregninger

vidt angår det lovforslag som jeg jeg har ansvaret for og som behandles her i dag så står det bagest i lovforslaget hvad de estimerede omkostninger ved lovforslaget

i bemærkningerne til lovforslaget men det

set spørger ind til er

af de ministre der har fået svaret og som så ikke ønsker at svare på det derfor er spørgsmålet bare om ikke justitsministeren synes det er rimeligt

at vide hvad prisen er for den udlændingepolitik som regeringen fører på asylområdet på familiesammenføringsområdet og så videre

vil fortsætte med de beregninger og så spørger jeg bare

være rigtig godt de udfordringer der er

værktøjer der skal til vi ved hvordan vi griber en effektiv integrationspolitik an

man kommune for kommune kan se hvordan det går med integrationen

hvis man spørger justitsministeren er det integrationsministerens

ansvar og andre gange justitsministerens ansvar

på den her måde lemper de vilkår

de afledte udgifter der er af det forslag vi behandler her i dag fremgår af det lovforslag som vi behandler her i dag jeg tror nu nok at de fleste kan forstå at det måske lige er en kende

integrationen vi skal have fokus på at sikre et effektivt asylsystem og på alle områder

at klarheden også i fru inger støjbergs udtalelser var

gennemførte man som det blev sagt en stribe forbedringer på asylområdet en stribe forbedringer på asylområdet dengang gav det åbenbart ikke nogen problemer nu justerer vi lidt her men binder det op på at folk samarbejder om deres egen hjemsendelse og så må jorden nærmest går under

føre en ordentlig debat i og med at justitsministeren aldrig nogen sinde vil svare men altid bare stiller modspørgsmål

jeg godt klar over isoleret set

er alle mulige andre omkostninger der følger med

alle mulige andre konsekvenser der følger med

job ude i det lokalsamfund de er i

men det griber jo ind i mange andre ting sådan

en meget stor lempelse til sidst det

det gjorde vi nemlig i den borgerlige regerings tid så kan vi godt diskutere tallene

men justitsministeren kan jo altså ikke løbe fra

den holder ganske udmærket det det

frasige sig den

årsagen til at vi ikke kan sende tilbage til

og det er det der er pointen i øvrigt i forhold til somalia som jeg sagde i

spørgetimen i onsdags har udlændingestyrelsen rent faktisk nu ændret afgørelser og der sker

synes jeg det hører med til billedet at der under den tidligere regering fra to tusind

fru inger støjberg også nævnte det den nuværende regering har gjort er det rigtigt nok at vi har fjernet pointsystemet som var forhadt

langt ind i borgerlige rækker det vi derudover har

synes jeg jo at at når man ligesom skal have perspektiverne ind i debatten skal man først

egen regeringsperiode det glemmer man behændigt at sige man laver nogle sammenstillinger som

den årsag på ingen måder kan siges og man tegner et billede af det her

er en velafbalanceret aftale som tager fat på at løse nogle af de problemer som i særlig grad også startede med at udvikle sig under den tidligere regering eksempelvis at for få afviste som ikke har opholdsgrundlag i danmark rejser hjem det tager vi

støjberg var i hvert fald enige om én ting nemlig at overskride taletiden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

jeg giver først ordet til venstres ordfører fru jane heitmann

vegne af herre preben bang henriksen som ikke kunne være her i dag i den betænkning som ligger til grund for det lovforslag som folketinget behandler i dag anføres

at sytten personer hver har været i ledelsen for mellem tredive og ni og fyrre selskaber der senere er gået konkurs

som bygger på fri samhandel der er nemlig ikke tale om folk som bare ved et uheld har disponeret forkert der er heller ikke tale om personer med en enkelt fejlslagen idé en swap eller et valutalån

der er tale om folk der spekulerer i at snyde

eller nystartede erhvervsdrivende der entrerer med den senere fallent uden at sikre sig økonomisk via pant tilbageholdelse eller anden sikkerhedsstillelse det er sjældent de professionelle herunder bankerne der bliver snydt for venstre

uforsvarlige forretningsførelse der rammes denne norm er søgt defineret i bemærkningerne det er for venstre vigtigt at iværksætteren med den uheldige idé ikke rammes heller ikke hvis det er anden gang han går fallit venstre ønsker i det videst mulige omfang en sikker og pålidelig samhandel derfor støtter venstre

konkurskarantæne kunne idømmes af skifteretten på baggrund af en kurators indstilling sager herom kører ikke i strafferetligt regi men efter de civilretlige regler venstre har derfor med glæde noteret at den pågældende kan få beskikket en advokat og i øvrigt har mulighed for at kære kendelsen interessen

bør være offentligt tilgængeligt eller kun tilgængeligt for skifteretten skat og politiet venstre ser sådan på det at

driver virksomhed i selskabsform i forvejen må acceptere at en række oplysninger er offentlige

offentlighed er prisen for at drive virksomhed i selskabsform med begrænset hæftelse i lyset

at der er tale om om erhvervsmæssigt farlige personer som den øvrige del af erhvervslivet bør advares imod konsekvenserne af dom og offentliggørelse burde være overstået efter tre år om end tilhængerne af et lukket register kan have ret i at navnet som oftest bliver hængende på internettet i en årrække det er og bliver uheldigt at man på den måde kan blive stemplet for livstid venstre vil under udvalgsarbejdet søge det nøje belyst i hvor høj grad det foreslåede lukkede register i praksis tjener det formål der er tilsigtet herunder i fornødent omfang i realiteten afholder den pågældende

venstre kan således støtte forslaget generelt men ønsker under udvalgsarbejdet en nærmere

jeg er i præcis den samme situation som venstres ordfører nemlig at vores normale ordfører

fru mette reissmann ikke har mulighed for at

derfor skal jeg på hendes vegne sige følgende med det her lovforslag skærper vi indsatsen over for økonomisk kriminalitet i danmark for midt i kampen mod bander narkotika og vold må vi ikke glemme hvad der også kan foregå på direktionsgangene i erhvervslivet for eksempel har der været historier om at visse erhvervsledere har kunnet finde på at bortskaffe vigtige dokumenter i forbindelse med en virksomhedskonkurs med denne form for kreativ bogføring har de pågældende personer kunnet begrænse eller måske helt undgå konsekvenserne af deres egne uansvarlige virksomhedsdispositioner og det er selvfølgelig

med forslaget lægger vi op til at sætte en stopper for denne og anden skadelig adfærd i dansk erhvervsliv mere konkret vil vi bekæmpe konkursryttere der spekulerer i at bruge virksomheders konkurser til at tjene penge til sig selv ofte med den konsekvens at forbrugere og kreditorer ender med at stå tilbage med økonomiske tab socialdemokraterne mener at der igennem alt for mange år har været for få konsekvenser for hensynsløse direktører og andre erhvervsledere der svindler med deres virksomheder det skal der strammes op på og med regeringens lovforslag tager vi endnu et skridt i den retning vi vil indføre en konkurskarantæne som kan pålægges personer der har været medlem af ledelsen i en virksomhed der er gået konkurs

at en leder der har udvist yderst uansvarlig forretningsførelse og efterfølgende er gået konkurs med sin virksomhed fremover kan få forbud mod at drive ny erhvervsvirksomhed i en årrække det gælder så også personer som reelt har været medlem af ledelsen i en virksomhed uden at være registreret som leder forslaget sigter dermed også mod at bekæmpe de såkaldte stråmandsvirksomheder økonomisk kriminalitet er et stigende problem som har alvorlige samfundsmæssige konsekvenser jeg er derfor glad for at vi i dag

sendt et skarpt signal om at vi ikke vil lukke øjnene for kriminel adfærd heller ikke i erhvervslivet

det her et lovforslag som skal bekæmpe konkursmisbrug hvor man vil pådømme såkaldte konkursryttere en konkurskarantæne og det synes jeg

været i medierne men også ved at man ved at fyrre af de mest kendte konkursryttere

direkte tab på syv hundrede million kroner i perioden

for det her og der synes vi at det kan være et udmærket initiativ at man vil give en karantæne til de personer som har udvist en groft uforsvarlig forretningsførelse

afbalancering i forslaget at det ikke er

konjunkturerne skifter

man selvfølgelig have plads til at de folk som ikke har gjort det groft uforsvarligt

hvor de direkte med vilje prøver på at snyde folk og laver bilagssvindel og andre ting

så hænger det på internettet og andre steder det er rigtigt nok men det kan jo godt være væsentligt

en mand som har haft en meget lemfældig omgang med økonomien og at man så kan tage det med i spørgsmålet

i forhold til for eksempel voldsforbrydere eller voldtægtsforbrydere

selvfølgelig hemmelige indtil de

men så er det altså også åbent for offentligheden

på internettet i rigtig mange år efterfølgende

gøre en særlig beskyttelse

er konkursryttere i forhold til folk der er voldtægtsforbrydere eller voldsforbrydere

den her liste er offentlig så man senere hen

her stråmandsvirksomheder hvor

kan jo stadig væk få en stråmand til det eller de bruge det der bliver kaldt konefinten hvor man får sin kone til at

i det skjulte alligevel driver selskabet der

det her lovforslag løser det problem men det er da trods alt positivt at

så vi synes det er et rigtig positivt forslag der

og tak for ordførertalen jeg kunne godt tænke mig at spørge

i noget som jeg tror bekymrer os alle sammen nemlig det

i det her lovforslag også taget højde for at man skal kunne ramme de stråmænd som

ordføreren siger at der løser vi det ikke

lovforslaget netop fordi det går noget af vejen

hjælper folk ud af det når de har de virksomheder

kommer efter dem men man løser desværre ikke problemet helt og jeg har ikke selv det

folk havde regnet det ud men det er et problem som stadig væk er derude men det er

siger tak til dansk folkepartis ordfører og så går vi til det radikale venstres ordfører

jeppe mikkelsen som beklageligvis ikke

som jo bygger på konkursrådets betænkning om konkurskarantæne konkurskarantæne kan hjælpe til at begrænse antallet af svindlere der via selskab på selskab udnytter uskyldige forbrugere og virksomheder samt udgør en stor udgift for det offentlige en virksomhed kan gå konkurs uden at der er noget fordækt i det naturligvis det er jo ikke en forbrydelse i sig selv men en person kan nu få karantæne mod at drive forretning hvis vedkommende gør det på en groft uansvarlig måde

at det kan være svært at styre hvor længe informationerne florerer på nettet

risiko for at de vil være online mange år efter at selve karantæneperioden var ophørt forslaget vil få nogle merudgifter for det offentlige i første omgang men det forventes at der på sigt vil være økonomiske fordele for både borgere erhvervsliv og det offentlige sidst men ikke mindst kommer lovforslaget under lovrevision vi tager det således op om fem år hvor vi vurderer om det fungerer efter hensigten

og så giver jeg ordet til enhedslistens ordfører fru pernille skipper

tak for det jeg kan starte med

på vegne af den socialdemokratiske ordfører der var heroppe tidligere at sige at den socialdemokratiske ordfører gerne på vegne af

støtter forslaget

en udmøntning blandt andet af en finanslovsaftale enhedslisten har indgået med regeringen det er vigtigt for enhedslisten at vi endelig får indført en

det handler jo om mennesker som populært sagt bliver kaldt konkursryttere altså virksomhedsledere som starter nye selskaber

hast at det næsten svarer til ja ja samme tempo som vi andre skifter underbukser i det efterlader almindelige mennesker med en regning det efterlader en regning til almindelige lønmodtagere der har arbejdet i virksomhederne det efterlader regninger til kreditorerne og det

det betyder at man kan blive udelukket fra at drive virksomhed i langt større omfang end i dag

at man får en karantæne og ikke må oprette nye virksomheder og der er betingelsen selvfølgelig at man ikke er gået konkurs fordi man har været uheldig men at man er gået konkurs fordi man har handlet groft

om det her register som skal oprettes

dem der i karantæne skal være offentligt eller ej i enhedslisten

skal man stilles til skue i offentligheden

vi lader heller ikke straffeattester være offentligt tilgængelige

når man er færdig med at udstå sin straf altså i det her tilfælde for eksempel

en chance til også selv om man har begået økonomisk kriminalitet på den anden side

sikre os at der er så få mennesker der kommer i klemme som overhovedet muligt

muligt for almindelige lønmodtagere at tjekke om en potentiel arbejdsgiver var registreret som

karantæne heldigvis

sådan at vi rent teknisk gør det sådan at man slet ikke kan blive momsregistreret man kan hverken blive registreret

hvis man har karantæne og derfor kan man slet ikke oprette en virksomhed samtidig

om det var tilstrækkeligt og derfor er vi glade for at der kommer en lovovervågning

om der er behov for en øget offentlighed sluttelig er

handler om at hvis jeg har fået en karantæne og ikke kan oprette en virksomhed

får jeg min gode ven eller min mand eller en anden til at oprette den for mig og så driver jeg virksomheden i lovforslaget er der også taget

ja så kan man selv have handlet groft uansvarligt og vil som udgangspunkt

os med glæde at regeringen også forventer at hæve strafferammen for

få en straf hvis man hjælper andre

være konkursryttere og hvis man hjælper andre

at tømme statskassen og lønmodtagernes lommer derudover

har enhedslisten jo også indgået en række andre aftaler med regeringen om at bekæmpe økonomisk kriminalitet

rigtig vigtigt at de mennesker

rammer den offentlige kasse samfundskassen som man kan kalde

går fri for straf fordi de har råd til en dyr forsvarsadvokat og et rigtig flot jakkesæt

beregnende kalkuleret og derfor er vigtigt

regeringspartierne har ikke kunnet stille med en reel ordfører de er

være fair nok nogle gange men når alle regeringspartierne vælger at stille med

enig i at det er lidt af et demokratisk problem at man stiller med så mange stedfortrædere på

skal være åbne eller lukkede lister jeg

have en lukket liste fordi det er et problem at man efter en tre årig periode

er forkert men vil enhedslisten ikke bekræfte at det kan man sådan i rigtig mange andre sager

i en voldssag eller en pædofilisag bliver navnet offentliggjort på personen og så fremgår det typisk mange gange af internetartikler avisartikler og andre ting som kan spores senere hen

man er til stede med en ordfører der kan svare på spørgsmål

justitsministeren står dernede så jeg er sikker på at herre dennis flydtkjær kan stille nogle spørgsmål til ham

i at man offentliggør et helt register

googler et bestemt navn og forsøger at finde ud af om en

herre dennis flydtkjær har adgang til et helt register over alle dem som

en konkurskarantæne på samme

fint at justitsministeren vil svare men han taler på vegne af regeringen

ordfører fru mette reissmann har skiftet holdning

for en lukket liste det kunne være meget rart

og ikke for et parti så det er ikke helt godt nok jeg

ikke var der at vi jo bare kunne sende en mail det

værdigt for folkestyret at vi bare får at vide at vi kan sende en

som formanden eventuelt kunne tage med til et præsidiemøde for

ikke har noget problem med at man hænger selskaber ud

betaler skat eller ej eller hvor meget de betaler i skat

igen efter tre år når man har udstået sin straf

er nogle der måske har kopieret har kigget på den

jo præcis som jeg sagde også med folk som har begået en voldsforbrydelse

figurerer de jo derude

der inkonsekvens der er i

hvorfor man vil give lov til at alle andre forbrydelser

jeg giver da herre dennis flydtkjær fuldstændig ret i at det bedste er at man møder med sin egen ordfører som kan svare på spørgsmål og jeg er da sikker på at de tilstedeværende fra regeringspartierne vil tage herre dennis flydtkjærs

opfordring til at fru mette reissmann stiller

til andenbehandlingen med tilbage til hende og så skal jeg i øvrigt ikke forsvare

andre ordførers manglende tilstedeværelse mere end

vigtigt for enhedslisten at den lovovervågning der kommer til at foregå også har fokus på om det er nødvendigt at have en offentlighed fremover vi er ikke fuldstændig afvisende over for at

lave et enkeltopslag for at finde ud af om den person man nu er ved at blive ansat hos er i i karantæne i registreret

vi slet ikke afvisende over for og det er også en del af lovovervågningen

sammenligner det med multinationale selskaber

at vi viser offentligheden at store multinationale selskaber

påpeget og får dem til at betale skat

at gøre med nogle enkeltpersoner som er idømt en karantæne og som for øvrigt i kraft den karantæne ikke kan

tale jeg skulle også hilse fra liberal alliance og sige at de støtter dette forslag det konservative folkeparti kan støtte forslaget men synes det er for slapt vi er enige i intentionerne men det kunne være meget bedre

ikke skal kunne fuske og snyde ved bare at oprette det ene firma efter det andet og så bare gå konkurs og efterlade andre myndigheder private og offentlige

med en lang næse selvfølgelig skal være muligt at gå konkurs og lære af det og så starte

regeringens forslag var markant strammere der gives med regeringens forslag alt for mange chancer stod det til os konservative skulle reglerne være sådan at dem der bevidst snyder eller prøver at snyde og som enten groft uforsvarligt kører virksomheden i sænk eller gentagne gange lukker for så at åbne igen dagen efter skal have det røde kort og en spærring i cvr registeret så det slet ikke er muligt at starte en virksomhed op og så det ikke er muligt at sidde i ledelsen af selskaber altså en markant og effektiv stopper for dem der snyder og fusker regeringens forslag er et skridt på vejen men slet ikke

få vores støtte men vi vil under udvalgsbehandlingen forsøge at stramme

forslaget har fået det her er jo som

en særlig afdeling vi har hos politiet

i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv hvor et tættere samarbejde mellem søk og skat blev prioriteret dernæst

stærkere indsats over for økonomisk kriminalitet en ny stor pakke

præsenteret for nylig og nu her et spørgsmål om at sætte ind over for

jo altså så er det tredje skridt til det her

allerede er er iværksat skærpet indsats over for insiderhandel skærpet indsats over for

kursmanipulation og en række andre ting

har været et behov for at få dæmmet op

det såkaldte konkursrytteri det skal ikke længere være muligt

med begrænset ansvar

almindelige hårdtarbejdende danskere der jo som vi ved når det går galt og når konkursrytterne er på spil påføres tab i forbindelse med et selskabs konkurs derfor

nu indføre som det også er fremgået et helt nyt sæt af regler i konkursloven

tiltag at en person som har deltaget i ledelsen af en virksomhed der er gået konkurs nu efter omstændighederne kan pålægges en konkurskarantæne hvis personen har udøvet groft uforsvarlig

indebærer at den gives til en person i op til tre år

får forbud mod at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed hvori den pågældende ikke hæfter personligt

vil personen efter omstændighederne kunne straffes med fængsel i indtil seks måneder efter de bestemmelser som er i straffelovens §

personen vil også hvis betingelserne for pålæggelse af en ny konkurskarantæne

kunne få udvidet udvidet sin karantæne

omfatte deltagelse i ledelsen af enhver form for erhvervsvirksomhed endelig

en person der overtræder en konkurskarantæne

at hæfte for den del af virksomhedens forpligtelser

endnu et stærkt skridt i retning af at få gjort op med

nemlig spørgsmålet om økonomisk kriminalitet det skal der sættes stærkere ind over for

herre dennis flydtkjær sagde

der står at hvis man skal i konkurskarantæne

det er jo også en inddæmning i forhold til almindelig iværksætteri så har der været diskussioner om

stråmandsvirksomheder der bliver sat ind over for det her

også tilfreds med bliver anerkendt men det er en udfordring

hjælper en der er i konkurskarantæne med

vi her i hvert fald tager et første skridt i retning af at blive bedre til

så nævnte herre dennis flydtkjær i den sammenhæng spørgsmålet om den såkaldte konefinte læser man den aftale i finansloven som også

behandlet i altså aftalen med enhedslisten

så er skjult og som ingen kan komme efter det det undersøger vi nu det er ikke helt helt ukompliceret

men undersøgelserne er sat i gang for at se om vi kan gøre mere her også

det sådan der er både argumenter for

jo også været fremført her i

hvis der står flyttemand per hansen i registeret hvad kan folk så reelt bruge det

den debat har konkursrådet haft

offentlighed omkring registeret det er jo ikke at sidestille med at der med det her lovforslag ikke bliver sat ind over for konkursryttere

i allerhøjeste grad indsatsen

at man ikke ønsker offentlighed omkring det

så er så er også den del

dækket af den almindelige lovovervågning

spørgsmålet igen men indtil videre

spørgsmål til ministeren om den del

reissmann var jo ude at sige at listerne skulle være åbne

man har skiftet holdning til det så vil jeg også høre om ministeren ikke vil anerkende at det kunne være

der skal finansiere de folk der er på den her karantæneliste

der har et anpartsselskab og et aktieselskab men dem der er konkursramte kan

måske være meget nyttigt for de mennesker derude

som justitsminister udtaler man sig på vegne af regeringen

synspunkter fra regeringspartierne må høre

som der nøje er redegjort for misbrug af

kan man reelt bruge oplysningerne

en effektiv blokade det kan der bestemt

spørgsmål til vil det gavne almindelige forbrugere det er spørgsmål som er vendt i

som der har været taget stilling til

det vil som den øvrige del af lovforslaget jo indgå i

men det gør det bare endnu mere beklageligt at der ikke er en eneste ordfører fra

er en eneste reel ordfører

til regeringspartierne og så er det da ret

så er det jo godt at det det her lovforslag er garanteret tre behandlinger i folketingssalen og at retsudvalget

på formandens foranledning vil arbejde videre med forslaget her når vi er færdige i dag

her under hele debatten jeg havde et andet væsentligt ærinde men jeg kunne forstå at min udmærkede kollega

benedikte kiær har gjort det rigtig godt og så er vi jo repræsenteret men jeg vil gerne stille spørgsmål til ministeren

halter lidt i forslaget her noget der måske kunne gøres meget nemmere for jeg har stået helt uforstående over for hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at starte en ny virksomhed op uanset hvilken form for virksomhed det er

man har konkurskarantæne og det fremgår af cvr registeret

slet ikke lade sig gøre at starte en virksomhed op endsige at sidde i

at man har tænkt sig at lave et parallelt register

mulighed for sådan med det samme at kunne konstatere om en person har en spærring eller ej og det gør jo at cvr registeret er noget handicappet i forhold til at hjælpe regeringen med at det her lovforslag bliver til virkelighed derude altså at vi får stoppet dem der laver konkursrytteri

ministeren siger er at det er strafbart hvis man overtræder jo men var det ikke meget bedre og det er så rent holdningsmæssigt

meget tilfreds med at der er meget bred opbakning til forslaget

udmeldinger om forslaget at han trods alt anerkender at det

mange aviser før man kan se at der er problemer med folk der har ganske mange konkurser i bagagen og som

til stor gene og skade for almindelige mennesker der troede på de pågældende i en kort periode inden de løb fra ansvaret

jeg tilfreds med den brede opbakning og de resterende spørgsmål er jeg helt sikker på eller

til justitsministeren da der ikke er flere der har bedt om ordet er forhandlingen afsluttet

hvad man end kan mene om visse ordføreres

formandsstolen at henholde mig til at partierne selv bestemmer hvem de sender på

at forsvare deres synspunkter

vil jeg nu foreslå at lovforslaget henvises til retsudvalget hvor der også vil være mulighed for at udveksle synspunkter og stille spørgsmål

jeg begynder med at give ordet til fru jane heitmann der er ordfører for venstre

risici i forbindelse med tatovering lovforslaget er fremsat i forlængelse af vedtagelse af v atten fra to tusind og ni så man må sige at lovforslaget har været længe undervejs

og nu er det her så klar til første behandling

et ønske om at stramme op for tatovørbranchen og det giver god mening særlig i forhold til forbrugersikkerheden i danmark er det populært at blive tatoveret cirka sekshundredetusind danskere har en eller flere tatoveringer

svarer til tretten procent af den danske befolkning tatoveringer er altså populære og ordningen som foreslås er sammenlignelig med rab ordningen altså den frivillige registreringsordning som vi kender fra blandt andet zoneterapeuter psykoterapeuter og akupunktører

skal man i fremtiden gennemgå et kursus i basale hygiejnefærdigheder teknik

og informationen er central vi skal sikre os at forbrugerne har mulighed for at

blive tatoveret men også hygiejneproblematikken er væsentlig idet man kan konstatere at fire ud af ti

oplever en følgevirkning af tatoveringen

går med overvejelser om at få fjernet en tatovering

helt centralt at den enkelte tatovør informerer om de risici der er forbundet med en tatovering vi ved også at nogle tatoveringsfarver

kan være kræftfremkaldende og vi har med glæde noteret os at miljøministeren allerede har været på banen og forbudt tretten af slagsen men det

at miljøministeren også fortsat har fokus på området fra venstres side ser vi frem til under udvalgsarbejdet at få klarhed over hvornår miljøministeren forventer at tage initiativ til at udarbejde specifikke regler for regulering af tatoveringsfarver at præsentere et færdigt regelsæt for tatoveringsfarver

og sikre at disse ligesom blækket er sterile for at undgå smitterisiko

har der været flere modeller i spil forud for lovforslaget her på den baggrund finder venstre det fornuftigt at vi evaluerer ordningen om tre år også for at imødekomme de høringssvar som påpeger at ordningen ikke er vidtgående nok det giver branchen en reel mulighed for at implementere den nye registreringsordning og leve konstruktivt op til de vilkår

at branchen kommer til at tage ansvar fordi ordningen bliver administreret af branchen selv

et stort antal forbrugerrepræsentanter og uddannelse i hygiejne og teknik samt retningslinjer for hvad god tatovørskik egentlig er fra venstres side ser vi frem til det kommende udvalgsarbejde og vi ser også frem til at få overblik

to tusind og ni

tatovørerhvervet

v atten der havde nogle elementer som det her forslag ikke har

et forslag som faktisk ikke er aftalt

i forhold til hvad tidligere sundhedsminister bertel haarder sagde til kontant den enogtredivete

registrering samt at branchen ikke var rede til at overtage registreringen

fuldstændig som jeg sagde i min ordførertale

forslaget her er en udløber af v atten fra to tusind og ni

at etablere en decideret autorisationsordning

sådan set enige om bredt folketingets folketingets partier imellem en autorisationsordning er jo en ordning som vi typisk kender fra læger

og tandlæger altså uddannet sundhedspersonale med en meget meget lang uddannelse bag sig det

er en mindre vidtgående ordning

netop er administreret af branchen selv det er rigtig vigtigt for mig her er at branchen selv får mulighed for at tage ansvar og så netop at ordningen er sammenlignelig med det som vi kender fra

jeg mener stadig væk at vi havde en dialog med tidligere sundhedsminister om det her emne og vi havde faktisk mange møder i sundhedsministeriet hvor vi var enige om at hvis der lå to forretninger ved siden af hinanden på

i kompagniskab med rockere

administrere en tatovørlov

fuldstændig enig i at der har været drøftet forskellige modeller der har været drøftet

den her autorisationsordningsmodel der har været drøftet

har også været drøftet en ordning hvor man som tatovør eller som branche skulle registrere sig hos sundhedsstyrelsen der har været drøftet en lang række forskellige modeller og det har der i tiden fra to tusind og ni

jeg er sikker på at de drøftelser har været frugtbare

og så ser jeg faktisk frem til den evaluering som vi skal have om tre år

og vi går straks til socialdemokraternes ordfører fru sophie hæstorp andersen

som det er blevet nævnt allerede

rigtig mange mennesker i dag lader sig tatovere jeg er ikke selv en af dem men

der skal være styr på de farver man bruger

det er baggrunden for at man i flere år i folketinget har drøftet forskellige muligheder for at regulere tatovørerhvervet på en bedre måde

branchen som sådan jo er meget forskelligartet

helt ulovligt i fængslerne eller ude på et marked eller andre steder til dem som

har lavet butikker og andre steder hvor

man har en uddannelse og hvor det man går op i er ens kunst og det at gøre det

lavet en aftale om hvad

er der ligger i at være en god tatovør hvis man kan sige det sådan

bliver det sådan at man kan lade sig registrere og bagefter kan man oplyse om det til offentligheden og hvis det så er sådan at der er to butikker i gaden

gå ind ad den dør hvor der nu vil hænge et skilt der viser at det

tatovør som er her og som dermed lever op til nogle bestemte krav om at have styr på

jo sådan at miljøministeriet har taget nogle initiativer på området det er vi meget tilfredse med har de jo

alle problemer er løst ved det her men vi tror at det

skridt i den rigtige retning for at de mennesker som ønsker en tatovering i hvert fald kan træffe et bedre

hvem det er der har styr på tingene hvem det er der netop går op i

ved at gøre det på en god og ordentlig måde og hvem det er der måske er

om hvad man gerne havde set ordningen skulle være

obligatorisk det sagde ordføreren og det er jo ikke sandt

på det retspolitiske område

sundhedsudvalget eller sundhedsministeriet

jeg kan blot konstatere at partierne løber fra den aftale vi havde

fra sundhedsordføreren om ikke det gør indtryk

de videnskabelige selskaber

ved debatten i med v atten men jeg har været med til alle de møder tror jeg nok som vi har haft ovre i sundhedsministeriet med skiftende sundhedsministre

finde ud af hvordan vi skulle lande det her

ikke nogen tvivl om at vi i det arbejde drøftede en meget omfattende model en autorisationsordning som vi også med åbne øjne fik at vide ville komme i clinch med dele af grundloven hvilket ville betyde at det

ureguleret erhverv på det her område og prøve at presse det

en reel autorisationsordning

have tid til at omdanne et helt erhverv til at være et autoriseret erhverv den anden ting vi også traf beslutning om med åbne øjne var jo at sige

at inden for en lang række ordninger hvor vi har autorisationer

tre ugers eller fire ugers uddannelse det kræver typisk tre år eller fire år

sidste vi også traf beslutning om med åbne øjne er

på en måde som vil være helt anderledes end det nuværende erhverv

kan selvfølgelig vælge at sige er det vi skal bruge al politiets tid på i fremtiden

at det skulle være en registrering vi var alle sammen enige om at der skulle være forskel på om man var registreret eller

det har herre bertel haarder udtalt og det har jeg

er man så stolt over at man lægger det over til branchen selv

alle de informationer de får og om hvordan deres patienter med kendskab til forholdene beretter om repressalier trusler

er der kommer til at styre det hvem kommer til at styre

jo ikke bare lave hvad som helst det skal jo aftales med sundhedsstyrelsen før man kan begynde

titlen som som registreret tatovør så jeg er ikke enig i at vi nu overlader det kun til branchen det er brancheforeningerne

på den baggrund kan brancheforeningen så lave de her registreringer så jeg mener ikke

de her områder og jeg kan egentlig ikke forstå at man

den vogn for hvis branchen er influeret af rockere eller andet

sker i dag men selvfølgelig også

vi kan løse bare ved at lave den her ordning det

til fordel for kunderne

men brancheforeningen skal jo

man må jo som bekendt ikke diskutere med formanden men man må godt nævne formanden når bare man husker at

var fjorten år jeg har fået en hjemmelavet med to nåle svejset på en tandbørste med perletusch jeg fik min seneste i onsdags

med personer der har tatoveringer jeg kender utrolig mange tatovører så jeg ved jeg taler om jeg har været med i det her forslag siden det blev

det er så ærgerligt jeg synes det er så ærgerligt at man render fra en aftale som man var enig om

og forhandlet om ovre hos sundhedsministeren

vi nåede til en konklusion

behandlingsgarantien fordi jeg ikke lyttede til de lægefaglige rådgivninger der var på området hvad gør man her samme sted fra alle lægefaglige

og kom tilbage til det i kom med

juni to tusind og elleve

jeg mener ligesom alle andre at vi bliver nødt til

at nogle gør som jeg gjorde da jeg var fjorten år hvor jeg lånte min storesøsters sygesikringsbevis og gik ind hos en tatovør og fik lavet min første rigtige tatovering

mange gange rumænere det er polakker folk der ikke kan dansk

man ved ikke hvordan de tatoverer de kommer direkte ind fra gaden og bliver sat til

tatovere det kan være en af jeres børn der kommer hjem en

heller ikke efter loven men så ville det da være godt at de var kommet ind hos en tatovør man kunne stole på og havde tillid til og være sikker på at hvis de så lavede noget så var det pænt jeg har set nogle af de tatoveringer som ligner det værste man nogen sinde har set

en pæn tatovering i stedet for

det kan man ikke bare lære på et kursus på seks uger en tatovør er som regel en

tegnet i mange år

sat præg på nogle tegninger og menneskeliggøre dem på de mennesker der kommer og gerne vil have en tatovering som måske er et tegn på

deres børns navn eller deres afdøde kærestes eller hvad det nu kan være eller noget der sætter præg på hvilken person de er jeg synes bare det er rigtig kedeligt den her sag er startet med at blive taget op i retsudvalget

skulle over til sundhedsministeriet for det var her der skulle tages

alle uafhængige tatovører er imod lægeforeningen tatoveringsklinikken som har utrolig mange der kommer ind

det er også sørgeligt at vi nu står og taler om at det er rigtig godt at miljøministeriet kommer med nogle ting om

professor jørgen serup der sammen

lavede en rapport netop for miljøstyrelsen og de kom til det resultat at der

de farver man bruger nogle gange er inficeret med colibakterier eller nogle andre bakterier

sine tatoveringer de foreslog netop at man så kunne have en database til at

ligesom vi gør med fødevarer eller vi gør på sygehusene når man opdager noget der går galt så registrerer man

at man kan gå tilbage enten til leverandøren eller hvem det er for

med et tatovørlaug hvor de fleste af dem er rockere jeg synes

været meget rart at lytte til dem der arbejder med det

jeg vil da foreslå at vi stoppede forslaget lavede en høring fik

hvis man spørger nogle læger så vil de sige at

udsætter man sig selv for en risiko og alligevel vælger vi jo at gøre det og vi vælger også at lade os pierce og alle mulige andre ting det skal man bare være opmærksom på

på at læger ikke nødvendigvis er eksperter inden for hverken grundloven eller erhvervspolitik som jeg anser tatovering

jo både en kunstform der kan være ekstremt smuk

at en debat der kan starte på justitsministeriets område kan ende på sundhedsområdet

på erhvervsministeriets område fordi det

det mindste kunne give dem være hvis i nu gør det

nødvendigvis synes er en god idé

det mindste vælge en tatovør hvor der hænger et fint skilt i vinduet

at her har man styr på tingene at her er man medlem af en brancheforening som har lavet nogle krav til hvordan man skal opføre sig i forhold til hygiejne i forhold til farver

ved du ikke om de har givet penge under bordet for en registrering du ved ikke om de har taget de uddannelser eller om de bare har fået et stempel af brancheorganisationen fordi de har godkendt dem uden noget

sige til mine børn gå ind hos en tatovør

at se det arbejde der er blevet lavet og sikr jer at i har talt med nogle af de mennesker der har fået en tatovering det der er vigtigt er

er brancheforeningen der beslutter hvad det er der skal ske i forhold til den her registrering det sker jo i samarbejde med sundhedsstyrelsen og sundhedsstyrelsen skal føre

hvad god hygiejne er eller for hvad uddannelsen kræver det skal man jo i samarbejde med sundhedsstyrelsen og sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn så det er

og patienter med kendskab til forholdene beretter om repressalier og trusler mod tatovører

ruder bliver knust i uønskede tatoveringsforretninger og inventar ødelagt så de pågældende må lukke eller flytte mange amatører tør

godt kvittere for

kan man vel næsten kalde det meget

er altid en glæde at opleve ordførerens engagement

fra tandlægerne fra lægerne og

på strøget med skinnende vinduer

stråler og hvor man kommer fra gaden skulle være registreret alle sammen ellers måtte de ikke være der det er det vi ønsker så ønsker vi

og lægerne anbefaler at der er en database hvor man registrerer det hvis der kommer nogle fejl

tak

jeg kan så forstå at ordføreren ønsker en eller anden form for registrering men ordføreren må da medgive at der som

og at der rent faktisk ligger et notat fra den syvende februar to tusind og elleve hvor

og på linje med det som som vi ser her

for os at det skulle være frivilligt sagde vi nej

jane heitmann hvor der står at vi er enige om at det ikke skal være en frivillig ordning

sundhedsstyrelsen man registrerer sig så det ikke er en bestemt gruppe personer

hver mands eje man skønner at op mod sekshundredetusind danskere har en tatovering det er en del flere

da jeg var barn dengang var tatoveringer vist mest forbeholdt sømænd og de lidt mere rå typer eller det er i hvert fald min fordom om det i dag er tatoveringerne flere større og meget mere udbredte og alligevel er der ingen standarder for hygiejnen og ingen standarder for materialerne hos tatovører

et forslag om en frivillig registreringsordning for tatovører forbrugerne

kan på den måde fremadrettet være sikre på at en registreret tatovør har hygiejnen i orden og har gennemgået et obligatorisk kursus det radikale venstre ønsker frivillighed i registreringsordningen af flere årsager for det første er det vurderingen at det vil være muligt at gennemføre i miljøet der jo hidtil har været helt ureguleret tatovørgerningen er startet i det små er knopskudt og der findes fortsat et væld af små tatovører dem ville vi næppe få til at holde op selv om der var krav om en obligatorisk ordning for det andet betyder det at ordningen bringer tatovører på niveau med alternative behandlere i den allerede fungerende rab ordning vi mener i det radikale venstre at det er væsentligt at der ikke pludselig stilles større krav til tatovører

endelig er det klart for os at hygiejnen kun er en af flere udfordringer den væsentligste problematik er efter vores opfattelse de kemiske stoffer i

der kan medføre voldsomme allergier og åbne sår og

for en dels vedkommende kan være kræftfremkaldende derfor

der være skrappe retningslinjer for hvilke farvestoffer der kan tatoveres med

har regeringen da også nationalt stoppet en række af de farligste stoffer og igangsat en række initiativer for at sikre en fælleseuropæisk regulering af de kemiske stoffer i dag er farverne end ikke deklareret så hverken den mest samvittighedsfulde tatovør eller den mest veloplyste forbruger har mulighed for at gennemskue kemien i farverne muligheden for registrering er

en gennemskuelig ordning den gør det op til forbrugerne at afgøre om de vælger en registreret tatovør eller ej jeg tror at flere tatovører lader sig registrere hvis forbrugerne efterspørger det og mit gæt er at udviklingen vil drive os

ordføreren sammenligner zoneterapi med tatoveringer jeg kunne godt tænke mig at spørge

man har været

godt trykke lidt hårdt

mærker af det hvis nu ordførerens datter på femten år

zoneterapi jeg brugte som eksempel men der er

som tror at alternativ behandling kan have en

effekt også en stor effekt og dermed også konsekvenser

det der er vigtigt her er at vi sikrer en eller anden form for proportionalitet i det vi gør jeg synes det ville virke meget mærkeligt hvis vi tog et erhverv som har været det vilde vesten og stadig væk er det indtil vi får vedtaget

slå sig ned som tatovør uanset at de ikke ved det mindste om hvad de foretager sig

bang nu skal det være fuldt ud

lovpligtig ordning jeg synes det er bedre at tage det på den her måde hvor vi starter med en frivillig ordning så får man som forbruger mulighed for at tilvælge det hvis man ønsker et minimum af sikkerhed for at folk har gennemgået et kursus

ordføreren nævner at enhver stadig

lade sig registrere og

jeg har ikke noget imod at rockerne har tatoveringsforretninger problemet er

i en tatoveringsforretning nede i køge og jeg kan utallige eksempler på hvordan man smadrer forretninger eller kræver

der sidder i en forening i dag der kommer til at styre markedet

en registreret tatovør

jeg tager fejl så er der jo ikke noget til hinder for at en gruppe af tatovører derude kan slå sig sammen etablere

en brancheforening og så derigennem

give mulighed for at deres medlemmer bliver registreret

at man kun har kontakt med en eneste forening det

der kun findes ganske få foreninger i dag jeg har ikke engang overblik over hvor mange der er og det er ikke et miljø jeg kender særlig godt til

ikke noget i vejen for at de gode dygtige tatovører slår sig sammen laver en brancheforening og opnår en en dialog med sundhedsstyrelsen det kunne det her forslag måske netop fremme sådan at det også for

dem der ønsker en tatovering blev klart hvem man bør gå til hvis man både vil have en en pæn og professionelt

gummihandsker på når de laver en tatovering hvem har fortalt dem at de skal rense

færdige med en tatovering at de skal putte bandage på

indrømmelse fra de radikale som ellers gerne vil lovgive på alle områder at mennesker faktisk er i stand til at tænke selv

mennesker der har en forretning som har en interesse i at slå deres kunder ihjel eller skade dem det er sjældent godt

et marked som fungerer

tro at man kan undgå dem som er dårlige

undgå det pointen er jo at derude i den virkelige verden finder folk selv ud af at gøre tingene på en ordentlig måde og kunderne søger derhen hvor der er en ordentlig sikkerhed

har jeg egentlig den opfattelse at det der er den største udfordring på det her område er den kemi som er i farvestofferne og der er pointen at selv om man er utrolig samvittighedsfuld så kan man ikke gennemskue hvad det kemiske indhold er og der er det jo oplagt at når vi laver

det betyder jo også at vi i takt med at vi får mere viden i takt med at vi forhåbentlig får forbudt nogle af de farligste stoffer kan sikre at tatovørerne også ved hvordan de skal navigere i det for det er en reel udfordring i dag

som vi også kan se er der nogle problemstillinger i

selve branchen med at når folk får de her tatoveringer

dem der laver tatoveringen ikke har fået den nødvendige uddannelse derfor synes jeg at lovforslaget som vi behandler i dag og

indføres en frivillig brancheadministreret registreringsordning for tatovører er rigtig godt

giver forbrugerne den mulighed at de kan vælge de registrerede tatovører som har gennemført en basal uddannelse som har hygiejnen i orden

barslet med at de vil komme med nogle regler for

da

at sf hopper fra de aftaler man laver

fordi alle andre har skiftet ordførerskaber det har jeg selv prøvet men som jeg kan forstå det

kunne få den og jeg er meget bekymret for

udvande hele autorisationsbegrebet og så har man

undersøgt en række andre ting for at se

meget om farverne dem har jeg ikke været så meget inde

på tatoveringsklinikken og som lavede en undersøgelse for miljøstyrelsen hvor han sammen med flere læger konkluderede at

det er der intet bevis for selv om der har været tatoveringer

er at der for eksempel er colibakterier og andre bakterier i farverne så det her med at man nu vil sætte

ikke de problemer vi har så man skyder fuldstændig forbi

hvad man skal sikre i de seks uger

ved de nok mange af de her ting i forvejen vi skal bare sikre at det er dem der har

er farverne en anden ting er hygiejnen som man også kan rette på i

her uddannelse man kan give men som forbruger har man vel også et ansvar for at kigge på

ordføreren nævner rockere og folk der får klippet fingre af

en autorisation jo ikke på det er jo nogle sikkerhedsregler som man er nødt til at tage med justitsministeren men i forhold til hygiejne

lever op til de her hygiejneregler og derfor håber jeg også at den her registreringsordning vil gøre at man som forbruger selvfølgelig lige

og tak til ordføreren så er

tak for det jeg vil gerne læse en tale op på vegne af vores sundhedsordfører fru stine brix vi behandler i dag et lovforslag som indfører en frivillig brancheadministreret registreringsordning for tatovører det forslag kan vi fra enhedslistens side støtte i enhedslisten mener vi ikke det en opgave for samfundet at bestemme hvordan

hvordan man ønsker at udsmykke sig eller i det hele taget præsentere sig selv det må altid være op til den enkelte hvordan

kan det sagtens være en samfundsopgave at regulere at tatoveringsfarver ikke indeholder sundhedsskadelige stoffer og det kan sagtens være en samfundsopgave

en beskyttelse af forbrugerne ved at

har mulighed for at vælge den tatovør som lever op til faglige standarder baggrunden for det forslag

vi behandler i dag er en forespørgselsdebat

afholdt for tre fire år siden dengang vedtog et flertal i folketinget at området skal reguleres og der blev peget på en autorisationsordning sundhedsministeren lægger nu op til at det i stedet bliver en frivillig registreringsordning på lige fod med det eksempelvis alternative behandlere sundhedsministeriets

belysning af fordele og ulemper ved henholdsvis en autorisationsordning

registreringsordning har overbevist os om at den model som

lægger op til er den klogeste autorisationer udstedes til sundhedsfaglige personer med specifikke uddannelser bag sig for eksempel læger sygeplejersker eller tandlæger og det vil efter vores mening være for vidtgående at give

autorisation til en tatovør til gengæld giver det god mening at forbrugerne ved hjælp af den her registreringsordning kan tjekke om en specifik tatovør har gennemgået et kursus om

høringssvar som understreger at det er en forudsætning for

kommer til at fungere at forbrugerne får kendskab til ordningen

egentlig er det bemærkelsesværdige her at vi i to tusind og tretten

har en branche som ikke er reguleret tænk at det kunne komme igennem

det slutter så nu for nu begynder reguleringen

værd at bemærke at vi faktisk har en branche her som fungerer rigtig godt den fungerer helt uden at staten blander sig folk går til de tatovører som de gennem netværk på internettet og andre steder har hørt er dygtige tatovører

jeg er selv blevet tatoveret to

lang tid på at finde ud af hvor jeg skulle gå hen

en god tatovering et sted hvor der var høj hygiejne

en god kunstner der kunne lave tatoveringen anden gang blev jeg tatoveret af en fra colombia

hvordan vil man registrere ham hvordan vil man sørge for at han er medlem af en brancheforening der findes folk der rejser rundt i hele verden

så tager de til tyskland og så videre når de har nok kunder et sted tager de derhen

nogen interesse i at skade sine kunder det er dårligt for forretningen derfor er det her forslag unødvendigt intentionerne er selvfølgelig gode

som bare vil have en billig tatovering vil få den alligevel for der

der forhindrer folk i at lave tatoveringer i deres egne lejligheder i dag har vi også lovgivning mod

på trods af alle de gode intentioner om at

hvor det er unødvendigt at blande sig det fungerer faktisk ret godt i dag og de ting der

meget oplysende eftermiddag

om at man laver en brancheorganisation der bliver godkendt af sundhedsstyrelsen

få muligheden for at kunne hænge et

skilt op hvor der står at man er registreret tatovør så jeg kan ikke helt forstå den forrige ordfører

verdensberømte tatovør der kommer til danmark

kunne få lov til og få mulighed for at kunne udøve sin praksis og tatovere hvis det var det han gerne ville

fornuftigt ud det er strikket godt sammen og det er helt klart noget som vi skal følge

om de egentlig er glade for den her mulighed for at de kan se hvorvidt en tatovør er registreret

lange erfaring i det danske folketing

tro at det her bare

så vil vi begynde at regulere det endnu mere

meget af sortsyn i forhold til

jeg har nu ikke den samme bekymring som ordføreren har for jeg hæfter mig ved at der er tale om en frivillig brancheadministreret registreringsordning for tatovører vi ved i forhold til de alternative behandlere hvor man har en lignende

jeg hæfter mig ved at det her forslag lægger op til at sundhedsstyrelsen skal gå ind og kunne give en godkendelse i forhold til en brancheforening og så må vi vi selvfølgelig

holde øje med at der ikke lige pludselig render alle mulige brancheforeninger

har fået godkendelser af sundhedsstyrelsen og som viser sig at give kæmpestore problemer men jeg har nu en

hvis det viser sig at der er nogle

som udøver ulovlig praksis så er det helt klart

også noget som jeg så vil mene

mange danskere der har også mange danskere til stede i salen i dag og sikkert også mange af dem der måtte følge

hvor tatoveringerne så er placeret kan vi måske tage under udvalgsbehandlingen selv om det er noget der er blevet allemandseje

der jo indtil nu ikke været nogen regulering af området og det mener jeg

det lovforslag vi behandler i dag indfører som bekendt en frivillig brancheadministreret registreringsordning for tatovørerne

redskab til forbrugerne at de kan træffe et bevidst valg om at bruge en registreret tatovør som har gennemført en basal uddannelse har hygiejnen i orden og ikke bruger sundhedsskadelige tatoveringsfarver jeg var i sidste uge selv ude at besøge en

er tatovørbranchen en jungle som det har været svært for forbrugerne at overskue

andre også vores ordning velkommen

tatovører på niveau med alternative behandlere som flere af ordførerne har været inde på eksempelvis zoneterapeuter og akupunktører

registreringsordninger der fungerer vi ved det er en model der er levedygtig tatovører skal i mine øjne ikke sidestilles med et sundhedsfagligt uddannet personale og derfor er det heller ikke oplagt at indføre sådan en obligatorisk autorisationsordning for tatovører vi har i danmark atten grupper af autoriserede sundhedsfaglige personer

og kan udsætte deres patienter for alvorlig fare tatovørerne har som bekendt ikke patientkontakt de udsætter heller ikke folk for alvorlig fare når de blot overholder enkle simple regler som god

en redegørelse der viser at hovedparten af de skader der ses i forbindelse med tatoveringer skyldes farvestofferne for får man tatoveringen af en

er det jo ikke så farligt i sig selv at få en tatovering nogle af farverne er farlige de kan medføre betændelse og de kan medføre allergiske reaktioner andre kan være

i gang med at indføre en national regulering af tatoveringsfarver

fået sammentænkt de to reguleringer man kan ikke blive registreret tatovør hvis ikke man undervises i og følger miljøministeriets kommende regler om farverne på den måde hænger det sammen det afgørende for den ordning

vi behandler i dag er altså at vi hjælper forbrugerne med at styre uden om de tatovører

hjemmeside om hvilke tatovører der har brancheforeningens tilladelse til at benytte titlen registreret tatovør og de enkelte registrerede tatovører kan også have en tydelig skiltning ved indgangen der fortæller forbrugerne at der netop er tale om en registreret tatovør

for tatovørerne at benytte klistermærket men jeg vil da tro at alle der vælger at lade sig registrere også vil skilte med at her er en registreret tatovør

i takt med at forbrugerne bliver opmærksom på den her ordning

vil flere også lade sig registrere og

tatovører der står uden for ordningen at tiltrække kunder for at sikre at brancheforeningen og de registrerede tatovører overholder standarden

vil sundhedsstyrelsen en gang om året vurdere om godkendelsen af brancheforeningen kan opretholdes og hvis ikke ja så mister foreningen retten til at kunne registrere tatovører vi lægger nu ud med en frivillig brancheadministreret ordning og om tre år evaluerer vi den og ser om den lever op til formålet

er klogt og fornuftigt at gøre det selv om vi ved at

registreringsordninger er levedygtige vi kender det fra andre erhverv så er tatoveringsområdet jo på mange måder et anderledes erhverv så lad os følge det

at lytte til hvad lægerne siger sundhedsministeren har været

så mange gange og påpege at man lytter til de faglige kundskaber

de høringssvar der ligger fra lægeforeningen fra videnskabelige institutter fra tatoveringsklinikken der har med

lytter til de læger der har forstand på det allerede ministerens tale vidnede om at man ikke ved hvad man har med at gøre man siger at farverne er farlige

altså diskussionen om hvorvidt man vil anerkende af undersøgelser i forhold til farverne

som sagt er det ikke mit ressort så jeg kan ikke huske om det er med den klare røde eller den klare blå

at jeg i hvert fald har hørt min kollega miljøministeren snakke om

det hænger sammen af den grund at et af de krav der vil blive stillet for at blive registreret tatovør er at man får undervisning i farvestoffer håndtering af farvestoffer hvordan man sikrer at man ikke de ting som

også peger på har farvestoffer der kan medføre betændelse og allergiske reaktioner

at det her ikke er noget der vil være sundhedsmæssigt forsvarligt altså i udgangspunktet

det jo en unaturlig ting at få en tatovering på kroppen derfor vil vil man have en

og der findes utrolig mange kulturer der er bygget op omkring

er kommet og

netop fortæller at miljøstyrelsen fusker med

er der nogle gange uhygiejniske forhold

ordfører at jeg synes der bliver blandet utrolig mange ting sammen

ordførers side rockerkriminalitet inden for tatovørbranchen er alvorligt

sådan set en politiopgave og er der brug for at stramme

en diskussion med justitsministeren undersøgelser og arbejdet med farvestoffer ligger

miljøministerens ressort og hvis dansk

ordfører mener der er ting der er der er forkerte der må

forbrugerne bedre end

kulturelt er der ikke noget unaturligt i at få en tatovering

prikket farvestoffer ind under huden i det ligger der ingen vurdering af

her branche er en jungle i dag og det er så det man

med zoneterapi men jeg har aldrig nogen sinde

det var en jungle fordi det der afgør det

det gør man jo ikke inden for zoneterapi i dag ved at

at man får anbefalet nogle siger at ham der eller hende der er utrolig dygtig at gå til

går ind på nogle af de internetsider der er hvor der bliver diskuteret tatoveringer

hos sine venner og så videre

at der er nogle tatovører der har en ekstremt lang ventetid i dag

det er helt uden at de er registreret

vi ser jo forskelligt på hvorvidt vi kan overlade tingene til markedet og så går det nok af sig selv

det er rigtig godt for herre joachim b olsen at han selv kan finde ud af at orientere sig på

har gode erfaringer med men det her handler jo om at alle forbrugere skal have muligheden for at sige jeg vil i hvert fald have sikkerhed for at der hvor jeg lader mig tatovere er det af en tatovør der har styr på hygiejne der har det

at have en sikker omgang med farvestofferne så jeg ikke ender med en infektion en betændelse eller andet det er da muligheden for at forbrugerne faktisk kan orientere sig på markedet og at det ikke kun er de stærkeste forbrugere som

der har muligheden for det jeg har meget svært ved at forstå

olsen har noget imod den her ordning som er en frivillig

træffe et valg fordi det der afgør den dygtige tatovør

jo bare mennesker det er jo bare mennesker der tager et valg

herinde det er netop at man hører det gennem venner på internettet og så videre det er der man tager det der oplyste valg

det foregår i dag blandt tatovørerne om

stoffer man bruger det informerer de jo hinanden om så er der brodne kar i alle brancher i alle brancher

steder hvor der er mennesker sådan er det

jeg tror at debatten i dag egentlig meget godt afspejler

der mener at det overhovedet ikke er vidtgående nok og også gerne

få gjort op med wild west rockerkriminalitet i branchen på den

har vi liberal alliances ordfører der siger at det fungerer rigtig godt helt af sig selv og uden vi blander

virkeligheden ligger et sted der imellem det er da rigtigt at det der afgør om man er en dygtig tatovør

omsætte kundens ønske til en rigtig flot tatovering eller

sikrer vi at man som forbruger ved har vi en registreret tatovør han har taget kurser i hygiejne han har taget kurser i hvordan han har omgang med farvestofferne han følger de retningslinjer der er for god tatovørskik så har man det til en side den tryghed kan man have så kan man fokusere på

godkendelse af farver har ministeren nogen som helst idé om hvornår miljøministeren

kommer med det her regelsæt for tatoveringsfarver jeg tænker at det jo er fint nok at vi kan tage fat

god tatovørskik men det som jeg synes fylder rigtig rigtig meget er lige præcis problematikken

på mennesker som gerne vil have en tatovering derfor

ovre i miljøministeriet har har planer om meget snart

komme med nye regler om at farverne skal være sterile så vi mindsker risikoen for infektion jeg kan ikke give nogen dato på hvornår den bekendtgørelse kommer men man må jo sige at det her lovforslag træder i kraft den første juli og en del af lovforslaget er som jeg også sagde koblet til miljøstyrelsens

er det rigtig vigtigt at miljøministeren har det samme fokus og det samme mål som vi har nemlig at der skal være mere tryghed omkring

al den stund at du ikke kan blive registreret

at lovforslaget henvises til sundheds og